schnoor og julius graakjær

sager vil fremgå af folketingstidendedk

der handler om

vil gerne starte med at sige at for mig og regeringen er det helt centralt at vi i danmark kan få den arbejdskraft som vi har behov for også i form af udenlandske virksomheder der kommer til danmark men uanset det

skal herske tvivl om at alle skal følge spillereglerne på det danske arbejdsmarked både danske og udenlandske virksomheder i forhold til danske virksomheder har myndighederne omfattende information til at kunne foretage kontrol og tilsyn

at værne om de gode sider af eus indre marked som jeg jo i hvert fald selv

tilhænger af i forhold til udenlandske virksomheder er rut registeret afgørende for at myndighederne har

så vi kan fange om man så må sige de virksomheder der ikke ønsker at leve op til de regler vi har her i danmark på samme måde er rut registeret en nødvendig kilde til information for arbejdsmarkedets parter så de kan løfte deres opgaver i overensstemmelse med den danske arbejdsmarkedsmodel og derfor er det vigtigt for regeringen at rut registeret er et både robust men også effektivt værktøj vi er i regeringen generelt positivt indstillet over for at videreudvikle rut registeret så det bliver et endnu bedre værktøj i indsatsen for at sikre ordnede forhold på det danske

bevist og senest med indførelsen af muligheden for at arbejdstilsynet kan udstede strakspåbud til en virksomhed om at anmelde sig i rut registeret i sidste ende kan arbejdstilsynet pålægge virksomheden administrative tvangsbøder hvis virksomheden vedvarende nægter at anmelde sig tvangsbødeinstrumentet var jo en del af finanslovsaftalen for to tusind og atten som regeringen indgik med dansk

regeringen er med på

vil adressere med det her beslutningsforslag

derfor ønsker regeringen at vi ikke undergraver registeret med de ændringer som går imod

det er også vigtigt at slå fast at vi ikke ønsker det nu i en situation hvor danmark den niende november modtog en åbningsskrivelse om anmeldelsespligten for selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte

udfordrer den del af rut registeret der handler om anmeldelsespligten for selvstændige uden ansatte og det er vigtigt for

i dag også at understrege at kommissionen ikke sætter spørgsmålstegn ved rut som sådan men kun ved reglerne om anmeldelsespligten for selvstændige uden ansatte men jeg synes ikke at det vi har brug for nu er en debat hvor vi kommer til hvis man følger

lave om på rut registeret

i den her situation hvor vi jo skal have en dialog med kommissionen i forhold til

af henholdsvis et administrationsgebyr og et depositum vil udgøre en ulovlig forskelsbehandling af udenlandske tjenesteydere efter eu retten

også min forgænger på posten som beskæftigelsesminister herre henrik dam kristensen har tidligere tilkendegivet det i et svar sådanne nye krav vil med andre ord

netop kunne være vand på kommissionens mølle om at rut registeret ikke lever op til eu retten

kommissionen om det nuværende registers indretning så selv om jeg har sympati for at rut registeret udbygges må jeg også konkludere at vi med det her forslag går

for langt og derfor kan regeringen ikke støtte

det er muligt at ministeren har den opfattelse men det er ikke noget der undergraver rut registerets

det her betyder et depositum der gør

regeringen staten er sikker på at få penge ind for bøder

er blevet givet og hvis arbejdsgiverne overholder alle regler

det må jo også være rimeligt at man man betaler de omkostninger der er ved at blive registreret i rut registeret

er det ikke helt misvisende at det her undergraver rut registeret

eu angriber rut registeret

at udenlandske tjenesteudbydere og enkeltmandsvirksomheder

skal registreres nogen steder de kan bare frit rejse over grænsen og arbejde i danmark uden nogen som helst kontrol

at ministeren selvfølgelig vil arbejde imod det men når man kan læse i en artikel

så er det helt galt så lukker man op for en stor ladeport

men det der jo i hvert fald er vigtigt for mig at slå fast er

fået en åbningsskrivelse der kommer vi til at tage en dialog med kommissionen og for

slå fast er det fuldstændig afgørende at rut registeret kan have en måde at virke på som som sikrer at

er ordnede forhold men også nogle af de andre elementer som rut registeret tager hensyn til så siger herre bent bøgsted også at

det jeg siger her er rigtigt i forhold til spørgsmålet i strid med eu retten

vil gerne lægge op til at vi under den her udvalgsbehandling så også kan se på hvordan og hvorledes vi kommer dybere ned i den her problemstilling i forhold til at videreudvikle rut registeret for jeg har jo heller ikke nogen ambitioner om at rut registeret ikke skal være så robust som overhovedet muligt

altså at eu vil fjerne kravet om at enkeltmandsvirksomheder

skal anmeldes i rut registeret det vil lukke op for tusindvis af enkeltmandsvirksomheder der bare

rejse over grænsen og tilbyde deres arbejdskraft uden nogen

bare frit rejse ud og hvis de bliver stoppet

er enkeltmandsvirksomhed og jeg skal ikke tilmeldes rut registeret synes ministeren ikke det er mærkværdigt at man bare skal have den tilgang til det danske arbejdsmarked som

få et møde med den ansvarlige eu kommissær som har ansvaret i forhold til åbningsskrivelsen det er en polsk kommissær pieńkowska og som det ser ud lige netop nu tror jeg at der bliver foranstaltet et møde i starten af det nye år

drøfte med pieńkowska i forhold til den åbningsskrivelse

og siger at jeg bare er indstillet på at følge alt som kommissionen måtte mene

sådan en kommissær og følger med i debatten her og får den oversat løbende

den der minister da nok er sådan en der lægger sig fladt ned med det samme

ministeren tale imod indholdet af skynder ministeren sig op på talerstolen og siger uha nej det det må vi ikke for eu så vi må hellere putte det ned i i skuffen igen så spørgsmålet er

en tidligere socialdemokrat og meget kan man beskylde mig for men jo ikke på den måde kategoriseret som socialdemokrat endnu i hvert fald

beskæftigelsesminister har givet folketinget det her svar

om man så må sige en ny fortolkning af eu retten fordi der kommer en anden regering det

skal være glade for så vi

helt enige i den vurdering som blev givet fra henrik dam kristensens side

nok være meget mærkeligt hvis det omvendte var tilfældet men men jeg er ikke

en der bare lægger mig ned og siger javel

og for god ordens skyld er det ikke en han vi taler om pieńkowska er

rigtig dårlig start men jeg vil nødig have skylden for at

jeg selvfølgelig ked af jeg kan så bemærke og konstatere at det ikke bare er sådan at man

skifter embedsmænd det har jeg fuld forståelse for det princip er

tilhænger af men man skifter heller ikke politik og heller ikke holdninger selv om der kommer en ny minister for det er den samme tilgang der præger uanset om det er en

bare eu siger bøh til os ja det

engang tør vedtage et forslag og så tage en diskussion

før på andre områder så

sådan at man laver om på den juridiske vurdering fordi der kommer en ny regering men der kan

at diskutere nogle af de her ting med kommissionen det er også derfor at jeg selv har bedt om et møde med pieńkowska for jeg synes vi skal have en politisk diskussion om det der ligger bag åbningsskrivelsen

her arbejdspladser altså den danske arbejdsmarkedsmodel

arbejdsmarkedet den danske model der gør at vi i den store verden står så stærkt som vi gør

misunder os den danske model

også på mange måder truet det tror jeg vi alle ved og der er udenlandske virksomheder som hvert år forsøger at komme hertil og lader deres

som heller ikke vil overholde lovgivningen det går ikke og det

vi til enhver tid bekæmpe derfor har vi netop også lavet det her register som vi snakker om i dag og som skal sikre at vi ved

også fange de banditter som ikke opfører sig ordentligt i forhold til vores love jeg vil derfor også gerne takke dansk

alle sammen ved at det ikke går som det skal i forhold til den her del at der stadig er alt for mange som ikke bliver registreret og mange der ikke betaler deres bøder inden de stikker af igen er

beskriver i deres beslutningsforslag derfor har jeg bestemt stor sympati for det her forslag og den her debat men som ministeren har sagt

det også vores formodning at man går imod eu retten

mener jeg at vi altid skal gå lige til grænsen i forhold til eu retten og sikre at rut registeret er så stærkt et værktøj som overhovedet muligt og at vi altid skal udfordre den del

skal ikke holdes hemmeligt at vi jo også gerne så at de virksomheder

sikret os at de ikke gør det igen at vi jagter dem endnu mere så med de ord vil jeg godt sige tak til

jeg er ikke et sekund i tvivl om at vi langt hen ad vejen er enige

ordentlige arbejdsforhold omkring den danske model

over for den så er der ingen forskel på

det var sådan set min pointe så siger ordføreren at vi skal gå lige til grænsen ja det er fint

der ved hvor grænsen ligger i den her sag der har mig bekendt ikke været en dom om lige nøjagtig sådan et forslag så hvis man gerne vil gå til grænsen skal man først finde ud af hvor den er og det gør man jo ved at vedtage hvad man synes er rigtigt og så tage diskussionen med kommissionen og eventuelt eu domstolen bagefter så kan man tage bestik af hvor meget man så vil spænde buen når vi kommer så langt

finder man jo aldrig ud af hvor grænsen er så får man netop den her selvcensur som træder i kraft så snart der bliver stillet bare et lillebitte forslag som nogle kunne forestille sig

med venstre så er der også mange mange andre

man lægger sig fladt ned er fuldstændig forkert selvfølgelig lægger vi os ikke fladt

og det gjorde den tidligere minister henrik dam kristensen også for at sikre sig at vi kan opretholde et godt dansk arbejdsmarked med de forhold vi nu har derfor skal vi altid

ulovlig forskelsbehandling af udenlandske tjenesteydere det

man ikke må i forhold til eu retten og det må man jo bare udfordre det kan man jo så spørge til under udvalgsbehandlingen

for nogle år siden og

at det er i strid med eu retten og det skal vi lytte til og hvis vi vil

om man så må sige handle anderledes end de anbefaler så skal vi selvfølgelig tage det politiske ansvar for det det er jeg helt med på men det er dog medlemmerne af folketinget der afgør hvilke konklusioner der skal

bekræfter mig i den opfattelse som jeg har givet udtryk for

vi går imod eu retten så kan jeg jo ikke være med for jeg mener rent faktisk

vi er i eu men jeg sender også signaler her det virker

om herre finn sørensen slet ikke lytter jeg sender

om at vi skal gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe at der kommer nogle herop som snyder på vægten og gøre alt hvad vi kan for

vil være med til at afprøve hvor grænsen er

i strid med eu retten det

i strid med eu retten at det nok er lige på kanten

hvis vi vedtager det her jeg kan ikke se at det

hinder for arbejdskraftens fri bevægelighed at man lægger et depositum som man får tilbage når man har udført arbejdet

overholder de danske regler hvis ikke man overholder reglerne får

at administrere en ordning er vel heller ikke imod

at danske arbejdsgivere ikke skal betale for nogle ordninger de

det er kun her i forbindelse med rut registeret

at fladt ned at der er ikke noget at komme efter for eu kommissæren siger at den går ikke

tusindvis af arbejdere der kommer til danmark

i rut registeret det må vel være rimeligt at vi ved hvor arbejdskraften er en anmeldelse i rut registeret hindrer ikke den frie

men jeg er bare nødt til at sige at jeg ved at ministeren

skal han også og det støtter vi fuldstændig op

og vi skal selvfølgelig også med ministeren i spidsen tage fat

at sikre os at vi kan få bevaret de forhold vi har og som jeg siger gerne

går fuldt og helt ind for rut registeret vi har den holdning at kommer du til danmark og arbejder skal du gøre det på danske vilkår tillod vi andet ville det medføre unfair konkurrence over for

lønmodtagere det hverken kan eller vil vi acceptere og derfor støtter vi op om rut registeret rut registeret er et afgørende redskab

at vi kan sikre ordentlige forhold registeret giver mulighed for at myndigheder kan

sikre at den danske lovgivning bliver overholdt samt at arbejdsmarkedets parter

på den måde sikrer vi sammen at udenlandsk arbejdskraft er her på vilkår der stemmer overens med dem vi ser på det danske arbejdsmarked generelt

derfor synes vi grundlæggende at forslaget har gode intentioner men rammer skævt i

for vi holder fast i

skal have en stærk og fri bevægelighed i europa og forslaget vil mindske denne vi ser overordnet udenlandsk arbejdskraft som en økonomisk gevinst og forslaget vil mindske denne gevinst den nuværende ordning holder sig inden for rammerne af eu retten og det vurderes det pågældende forslag ikke

det straffer dem der registrerer sig frem for dem der

forslaget sympatisk og deler intentionerne kan vi ikke stemme for det

nuværende form med de ord vil jeg

venstres ordfører argumenterer på nu får den jo lige en ekstra

beslutte sig for om han synes

lad os lige se bort fra at det så ikke bliver vedtaget og ting og sager

ordføreren det ene øjeblik men det næste øjeblik siger han nej det strider mod den fri bevægelighed og det ønsker vi ikke

så går vi glip af en gevinst altså man kan vel ikke mene begge dele

i beslutningsforslaget om at når man kommer hertil og arbejder så skal man overholde

og dem mener vi at man skal overholde når man kommer hertil for at

det ville gøre at danmark gik glip af en gevinst så det er jo en holdningsmæssig

kritik af forslaget som ikke rimer med det ordføreren ellers siger

ordføreren til at forholde sig til om han synes det er et godt eller dårligt forslag

vi skal ikke udfordre eu retten og alt muligt halløj men er det et godt eller dårligt forslag det var sådan jeg spurgte

og ønsker at bidrage med sin arbejdskraft så skal man spille efter reglerne

set også det der nu er en del af diskussionen

på linje der er nogle regler man skal overholde når man kommer til danmark

der deler vi ikke helt synspunkt med med dansk folkeparti men jeg tror vi er enige om at når man kommer til danmark så så er der

siger at venstre støtter rut registeret

så siger herre hans andersen alligevel at hvis man støtter det her forslag er

tilmelder sig rut registeret og så dem der ikke tilmelder sig rut registeret jamen har vi ikke en lov om at alle skal tilmelde sig rut registeret

skulle ikke ret gerne være nogle der ikke tilmelder sig medmindre herre hans andersen allerede har

af artiklerne at enkeltmandsvirksomheder der underbyder dansk arbejdskraft til firs kroner i timen

rejse ind i danmark

ikke kontrol med nogen som helst hvis det går igennem som kommissærerne

vil dernede i eu men hvor

og arbejder og så dem der er her allerede og hvis man begynder at

en reel barriere for at komme hertil og arbejde

dem der er her allerede så er det en forskelsbehandling det jeg nævnte var at vi skal huske på at vi skal lave nogle regler i rut der gør at man melder sig til og overholder reglerne og så skal vi komme efter dem der slet ikke gør det og det er jo dem jeg er optaget

ordentlig håndværkervirksomhed

jeg håber ikke at det er nogen virksomheder der er

det er vel det vi tragter efter det skal vel ikke

underbyder det danske arbejdsmarked medmindre det er det

er ordentlige virksomheder der ønsker at bidrage og overholder spillereglerne

optaget af er det vi skal opnå med rut registeret

om det at lægge en barriere op der hedder at du

betale tyvetusind kroner i et depositum ikke

det mener jeg er

udgangspunktet at du snyder og vil overskride reglerne og derfor skal du lægge et depositum det synes jeg ikke er i overensstemmelse med de rammer og vilkår vi i øvrigt arbejder efter tak

den ene er at dansk folkeparti foreslår at udenlandske virksomheder det er virksomheder det handler om og ikke enkelte arbejdere pålægges at betale et gebyr til at dække rut registerets omkostninger i forbindelse med tilmelding til det

er at udenlandske tjenesteydere altså virksomhederne pålægges et depositum på tyvetusind kroner ved tilmelding og det kan de så få tilbage medmindre de har pådraget sig en gæld til det danske samfund for eksempel i form af en bøde det er jo et meget beskedent enkelt og letforståeligt og rimeligt forslag det skulle ikke undre mig hvis eu domstolen

noget er en forhindring af den fri bevægelighed hvis den kan finde ud af at gribe ind i de svenske bygningsarbejderes strejkeret kan de såmænd også finde ud af at gribe ind i

noget der er ikke noget der er for småt for eu domstolen men jeg synes alligevel man har lidt travlt med at bøje sig for den frygt for at eu domstolen mener det er i strid med den fri bevægelighed man siger det er forskelsbehandling

gode grunde der er nogle danske registre de skal registrere sig i så de er også underlagt en registreringsforpligtelse

rammerne for det her rut register så skal man jo også kigge lidt på konkurrencefordele det er jo sådan at udenlandske udstationerende virksomheder og det er dem vi taler om

de betaler ikke skat til det danske samfund de betaler ikke de samme afgifter for at drive deres virksomhed som danske virksomheder betaler

så være så forfærdeligt at de blev pålagt et mindre gebyr

administrationsopgave der er med at registrere og behandle deres tilmelding og kontrollere om de overholder love og regler det var da værd at prøve

det her forslag som det ligger vi så da gerne at man satte det der depositum lidt i vejret

ikke at overholde pålæg fra arbejdstilsynet

spist op men lad det nu ligge det kan jeg jo se

vil være fuldstændig uoverkommeligt

jeg synes virkelig man skal tænke over hvad det er for en strategi man har i forhold til det system dernede jeg er

og at vi grundlæggende har nogle uenigheder hvad det angår men vi er jo enige om at vi skal beskytte

fri bevægelighed det kræver jo at vi strammer os en lille smule an spænder livremmen ind og skyder brystkassen frem og går åbent ud i en kritik af det og

også nogle gange forsøger at prøve grænserne af i stedet for den her helt klare tendens som allerede har vist sig på talerstolen fra de borgerlige partier og

panisk bange for at kommissionen skal komme og skælde os ud for et eller andet

domstolen at man pålægger sig selv en voldsom selvcensur der gør at selv sådan

tør man ikke engang vedtage og så tage kampen op for det det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt

når man står og taler om eu herre finn

frygt for kommissionen og så bliver det sagt af

jo kun grænsen ved at afprøve det over for eu men er det ikke mærkeligt at

været oppe indtil videre i hvert fald bortset fra herre finn sørensen ikke vil tage

hvor grænsen går hvis der havde været en eller anden dom ved domstolen der havde

jeg ret sikker på at så havde justitsministeriets embedsmænd nok fortalt os det og så havde det indgået i det svar fra herre

afgivet omkring den her problematik

kan komme og sige at her går grænsen jeg bebrejder ikke justitsministeriets embedsmænd at de er forsigtige

skal vi da udfordre eu reglerne men det er klart at hvis man er bange

af eu arbejdskraft i danmark og vi har gavn af det indre marked helt generelt og det har vi jo fordi vi er en åben økonomi som det ofte bliver sagt af en

afhængige af fri handel i eu

men i takt med

det også klart at vi må se på det danske arbejdsmarked og den måde

de arbejdstagere som kommer til danmark kommer jo tit fra lande som

der skal man selvfølgelig finde en balance

det evige drama her

arbejder jo på overenskomstmæssige forhold nogenlunde i samme grad som danskere og de tjener nogenlunde det samme som danskere i lignende stillinger så de store generelle problemer kan man ikke tale om men det er jo underminerende for den tillid vi kan have til hele princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed

derfor vi har registret udenlandske tjenesteydere

men forslaget om at kræve af udenlandske udbydere af tjenesteydelser

der skal stilles en sikkerhed på tyvetusind kr

er ikke proportionalt det er formentlig ikke i takt med de aftaler vi har tilsluttet os eu forudsætningen for frihandel og fri bevægelighed er jo at de enkelte lande ikke opstiller tekniske handelshindringer og det beløb der bliver foreslået er så højt at det givetvis er en teknisk handelshindring

jo enormt godt kan lide brugerbetaling helt generelt det er helt fint at man skal medfinansiere offentlige tjenesteydelser som man nyder godt af men når det gælder den her slags myndighedsopgaver mener vi altså ikke at brugerbetaling er den rigtige vej at gå en virksomhed der gør det den skal skal ikke kunne blive pålagt ekstra omkostninger det ville være urimeligt at stille dem dårligere end danske virksomheder

så vi synes altså at vi har en god balance mellem modsatrettede hensyn og den

klare konsekvens der er i deres politik nemlig at brugerbetaling er noget man pålægger ganske almindelige

da pålægge folk i forhold til det danske velfærdssystem men arbejdsgivere

nogen som helst form for brugerbetaling jeg tog egentlig bare ordet for at sige at det er forkert

som deres danske kollegaer i slutningen af maj måned i år kom faos altså forskningscenter for arbejdsmarkedets og organisationsstudier med en stor rapport der påviste

lønnen for østarbejdere i danmark i gennemsnit er syv og tyve procent lavere end deres danske kollegaers løn også når de forskellige nationaliteter arbejder i samme brancher og stort set har samme stillinger så jeg vil bare bede ordføreren

ordføreren kan dokumentere sin påstand jeg

vil så opfordre ordføreren til at stille nogle spørgsmål til ministeren så vi alle sammen kan få klarlagt

at udenlandske arbejdere og i det her tilfælde jo østarbejdere

får det samme i løn som deres danske kollegaer mig bekendt er der

op på sagen men det bliver ikke lige i dag for jeg har samtlige sager i folketingssalen så det bliver måske først på mandag

hvis man skal betale et depositum som man får tilbage

henrik dahl siger at gebyret for anmeldelse

en teknisk handelshindring hvis man indfører et depositum

godt nok er vi i den nordlige ende af eu men jeg har ikke hørt at det skulle være en teknisk handelshindring

vel også en teknisk handelshindring når udenlandske koncerner skal betale for at få

et likviditetsproblem så derfor synes jeg selvfølgelig ikke at man skal

orden i deres sager jeg går ud fra at de kan få en bank til at give en bankgaranti på de tyvetusind jeg går ud fra at de har forstået at hvis de overholder danske regler så får de

de en bøde der nok er tilsvarende depositummet på tyvetusind kroner så får de dem ikke tilbage for de brugt til at betale de bøder

lovgivningen får de pengene tilbage

mindre virksomheder til at udlåne tyvetusind kroner rentefrit det

df vil styrke rut registeret og det møder ros fra alle i salen det vil vi alle sammen gerne

alle sammen enige om at vi skal arbejde så meget vi kan mod social dumping det vi diskuterer i dag er om det her

indtryk på mig at ministeren er så tydelig

at hvis vi støtter det her forslag går vi imod eu retten

til at støtte det her forslag men hvis der nu i de forhandlinger der er med eu viser sig at være medvind og det viser sig at det her forslag ikke kan

der er i gang i øjeblikket i forhold til eus henvendelse

lige kigge lidt ned i indholdet

at forstå nogle

nogle spørgsmål som vi måske kan se på i udvalgsbehandlingen og det kan være at jeg tager fuldstændig fejl men det er i

kunne man risikere at vi

motiverer nogle virksomheder til ikke at anmelde sig

i en årrække haft en enkeltmandsvirksomhed og jeg

også i eu lande og jeg står lige og tænker på hvordan

kroner nogle gange ville det

at der er nogle som simpelt hen bare ikke

måske ville byde på det uden at tilmelde sig rut registeret

noget jeg ikke helt forstår at der står at bødeforlæggene er for manglende eller mangelfuld anmeldelse

at de gebyrer eller de deposita der bliver lagt her kan komme i spil i forhold til at bruges

betale for at nogle

skal se på altså hvor er den direkte linje fra

som bliver straffet for manglende anmeldelse og

aldrig når ind i rut registeret

betale den omkostning som rut registeret

depositummet

betale betale den bøde man får hvis ikke man

overholder danske regler overholder man danske regler

det kan kun blive afprøvet i eu hvis det bliver vedtaget

synes herre torsten gejl med de forklaringer jeg lige

at forhandle men hvis ministeren synes at det er undergravende for de forhandlinger som ministeren skal have nu

afprøvet for hvis nu eu

så ved vi hvor grænsen går

oven i hatten

en af de vigtigste udfordringer vi overhovedet har er faktisk at fastholde et godt og velordnet arbejdsmarked vi stemmer imod det forslag der ligger her

er tale om ulovlig forskelsbehandling

det kan opfattes som en teknisk handelshindring det er selvfølgelig for os et klart bevis

man her har valgt det forkerte redskab til at adressere problemet derfor stemmer vi imod

kan desværre ikke stemme for

der kan tjene til god inspiration for den forligskreds som sf er en del af

få gennemført det men desværre ikke som det ligger her jeg synes det er dødssygt at se på firmaer der tager for sig af retterne i danmark og derefter rejser fra regningerne

lave en differentiering jeg synes sådan set det er ret beskedent som forslaget ligger fra dansk folkepartis

man kunne måske overveje at graduere det hvis man skal tænke det

er et godt sted at starte

har noget problem i forhold til eu for selvfølgelig skal danmark stå fast på at bruge rut både med gebyrer og med penge vi kan holde tilbage som en kapital for eventuelle regninger

men hvis det er imod forliget hvordan kan dansk

så indgå aftale med regeringen om skærpelse af bødestraffen i

så ville regeringen jo så også være gået imod forligskredsen

ikke sådan at regeringen så i den forbindelse har snydt herre karsten hønge og har sagt vi kan godt lave nogle ændringer i rut registeret uden at spørge resten af forligskredsen

det var en god idé at hæve bødestraffen så derfor var der ikke noget problem der var

substansproblem i det for vi var tilhængere af det men hvordan processen var

hvis herre karsten hønge så kommer og siger til regeringen

forslag til ændringer men regeringen må godt

ikke sådan lidt tricky spørgsmålet er om beløbsgrænserne

da ikke om det er et principielt problem for dansk folkeparti hvis vi drøftede

men ellers må jeg sige at jeg da er lidt overrasket over

udlændinge skal lægge tyvetusind for at arbejde

at sådan lyder et nyt forslag fra sf og dansk og dansk

men herre karsten hønge er da citeret i artiklen og sådan

var omfattet af et forlig som vi på det tidspunkt hvor journalisten ringer og der var

vi vil endda oven i købet gerne skærpe det ved at graduere det

jo ikke nytte noget når vi er en del af en forligskreds som vi så synes skulle tage det der spørgsmål op men

forligspartier men det er måske det man har og så har man fået besked på at det

tak

var forventet med den behandling som forslaget har har fået her

ellers gjort os umage for at prøve

at køre den rene linje i forbindelse med

og vi har svært ved at se hvorfor

pålægge udenlandske tjenesteudbydere og virksomheder at de skal lægge et depositum på tyvetusind

rut registeret som de så vil få tilbage hvis de overholder de danske regler

arbejdsmiljø og sikkerhed og den slags får de jo en bøde og så vil de tyvetusind kroner gå til at betale den bøde ja okay så

at få bøderne ind og det er godt nok meget svært der er mange virksomheder der

ikke bøden og så er staten taberen på det her område

med til at sikre at vi i hvert fald fik de tyvetusind

de jo bare overholde den danske lovgivning

råd til at betale et depositum

det er måske også derfor vi har nogle sager med underbetalt arbejdskraft

bankgaranti for de tyvetusind kr som løber i den tid hvor man arbejder i danmark overholder

pengene jo ikke tabt

det andet med at man skal betale

det er rimeligt at når man tilmelder sig rut registeret som staten stiller til rådighed

jeg har forstået at det ikke er et ret stort beløb det er måske

par hundrede kroner det koster

det burde ikke være noget der ødelagde

man registreres i rut registeret

ved arbejdstilsynet jo ikke hvor man er henne og det er måske også det eu

i tankerne med de artikler man kan læse i avisendk

det er så det som ministeren har sagt han vil arbejde imod et møde med kommissæren

overbevise eu kommissæren om at det er en dårlig idé de kommer med men

sikre at enkeltmandsvirksomheder stadig væk skal

eu at komme igennem med at enkeltmandsvirksomheder ikke skal tilmeldes

være i tusindvis der rejser rundt i landet og arbejder uden at vi har styr på det de kan tilbyde deres arbejdskraft

de kan finde på vi har jo set eksempler på folk der arbejdede

tres kroner i timen i rengøringsbranchen så det

en enkeltmandsvirksomhed jeg vil så

støtte forslaget jeg håber også

torsten gejl har forstået hvad det går ud på

uddybende svar på spørgsmål fra herre torsten gejl hvis

fra starten af og egentlig ville være med til at fremsætte

jo også være i strid med forliget at regeringen aftalte med dansk folkeparti

aftale med dansk folkeparti at

men det er jo sf der må afklare

med forligskredsen hvordan det forholder sig det vil

klog på og jeg vil ikke gøre mig klog på om

at vedtage forslaget og så afprøve det over for eu

aldrig været nede og blive bedømt i eu

det her er men det kan godt være herre leif

måske når det kommer fra eu at arbejdskraften skal være endnu mere fri og uberørt af anmeldelser det ved vi ikke

hans andersen venstre støtter op om

forbindelse med danske virksomheder som

dahl også var inde på så er det

at danske virksomheder i forvejen betaler rigtig mange ting

praktikanter og lærlinge ind det gør udenlandske virksomheder ikke

danske virksomheder betaler til som udenlandske virksomheder ikke betaler til og derfor kan

handelshindring hvis man skal lægge et depositum så er det en meget dårlig virksomhed hvis ikke man kan lægge et

som man får igen hvis man overholder de danske regler

ministeren tager et forslag oven i hatten ved eu forhandlingerne

herre torsten gejl det er jo netop

oven i hatten ministeren er nødt til at forholde sig til det som eu har

vi kan få få flertal for det men det var jo rart at få afprøvet hvor grænsen er og som sagt

kun afprøvet hvor grænserne er ved at udfordre eus lovgivning

vist lidt om hvor partierne står i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft og adgangen til

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den ellevte december to tusind og atten

begynder skal vi have ordførerne herop og der skal lidt teknik til så vi venter lige et øjeblik

om at indføre et opholdskrav for ret til dagpenge har allerede fået meget omtale i medierne og den vil sikkert ikke blive mindre de næste par uger op til tredjebehandlingen af forslaget for vi er slet ikke kommet til bunds i de mange problemer selvmodsigelser og løse ender som ligger i det her lovforslag og det ser ud til at det alt sammen har mediernes interesse det er vi som modstandere af lovforslaget selvfølgelig glade for det håber jeg sandelig også ministeren er

at konsekvenserne bliver fuldt belyst og her må ministeren vel nok indrømme at

de ikke blevet ved fremsættelsen af lovforslaget men kernen i lovforslaget står jo klart for flere og flere danskere vi har fået det ene eksempel efter det andet på danske og udenlandske statsborgere der sådan set bare har gjort det som de fleste andre gør nemlig passet deres arbejde herhjemme i kongeriget eller i udlandet og betalt kontingent til deres a kasse men pludselig skal de per første januar to tusind og nitten opleve at de mister deres dagpengeret eller står til at miste den inden for få år fordi de ikke opfylder et vilkårligt fastsat krav

opholdt sig her i riget eller inden for eu

området i syv år ud af de seneste otte år eller fordi de ikke er omfattet af en af de undtagelser der er i lovforslaget det skaber selvfølgelig en stor utryghed for den enkelte det opleves som dybt uretfærdigt det opleves som et kontraktbrud som et tillidsbrud et stort tillidsbrud det kan man ikke være i tvivl om når man læser alle de mange henvendelser vi

har modtaget fra de mennesker der vil blive ramt af det og når man læser de mange interviews der har været bragt i medierne især i dagbladet

at mærke ikke kun dagpengene man risikerer at miste man risikerer også sine sygedagpenge sine barselsdagpenge ja sågar retten til seniorjob og efterløn

af udlandsdanskere under atten år mister anciennitet i deres opholdskrav hvis de er med forældrene i udlandet og kan altså blive straffet når de skal til at optjene dagpenge oven i det hele

at betale det

har betalt og er blevet snydt for ydelsen for samtidig skaber ministerens svar på vores spørgsmål jo alvorlig tvivl om om det overhovedet vil være muligt for a kasserne at administrere forslaget uden at medlemmerne kommer i klemme lovforslaget er et alvorligt angreb på den enkelte lønmodtagers tryghed men det er samtidig et alvorligt angreb på dagpengesystemet og dermed på lønmodtagerne som sådan

har enhedslisten indkaldt til en debat om følgende spørgsmål hvad kan ministeren oplyse om konsekvenserne for den danske arbejdsmarkedsmodel herunder tilslutning til dagpengesystemet faglig organisering og lønudvikling når mange mennesker fattiggøres fordi de mister dagpengeret eller afskæres fra at opnå den på grund af indførelse af et opholdskrav for dagpenge som foreslået af regeringen

tid vi har jo allerede haft

at der er stillet rigtig rigtig mange spørgsmål og givet mange svar og

jeg glæder mig også til at der måtte blive stillet endnu flere spørgsmål

holde sig til det som er diskussionen her i dag

enhedslisten har bedt mig oplyse om konsekvenserne for den danske arbejdsmarkedsmodel som følge af indførelsen af et opholdskrav for dagpenge som foreslået af regeringen i lovforslag l trettende

kort at oplyse lidt om baggrunden for lovforslaget lovforslaget er en del af udmøntningen af aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger som er blevet indgået mellem regeringen og dansk folkeparti den sjette februar her i to tusind og atten med aftalen letter regeringen og

skatterne på især arbejde og pensionsindbetalinger med fem milliard

det betyder også at ledige får en større gevinst ved at arbejde frem for at være på på dagpenge det synes jeg

og grund er meget klogt og fornuftigt det har været et helt afgørende ønske fra regeringen at man skal have

set også tidligere opfattet var et synspunkt som enhedslisten havde men det har jeg

revidere undervejs i de politiske drøftelser opholdskravet sender et klart signal om at forudsætningen for adgangen til fulde ydelser i danmark er at man har en fast tilknytning til det danske samfund og at man har bidraget hertil igennem en længere årrække det synes jeg faktisk er sund fornuft ja nærmest jysk sund fornuft det skal også ses i lyset af at dagpenge ikke er en helt almindelig privat forsikringsordning

jo dannet sig den myte ude i offentligheden at dagpengesystemet er fuldt finansieret af dem der måtte betale

at det er en forsikring mod arbejdsløshed hvor omkring

halvdelen af udgifterne er betalt af skatteborgerne

at statskassen slet ikke bidrager er jo ikke rigtig

hvad betyder det så i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel

om tilslutning til dagpengesystemet faglig organisering og lønudvikling

til de danske a kasser de seneste ti år har været stigende så fire ud af fem lønmodtagere i dag er medlem det synes jeg er godt det svarer til at der i dag er omkring to millioner medlemmer i a kasserne det vidner i mine øjne om at vores dagpengesystem er meget

der får en mindre tilskyndelse til at være med i kasse når der indføres et opholdskrav for ret til dagpenge

set også beskrevet som en del af behandlingen af lovforslaget for der vil selvfølgelig være nogle der ikke længere har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed og det er klart at de ikke længere har en tilskyndelse til så at være medlem af

hvis man skal nyde godt af dagpengesystemet skal man også have en

det skønnes at de nye regler om opholdskrav kan medføre at der fremadrettet vil være cirka tyvetusind færre der vil være medlem

er tyvetusind mennesker så

de cirka to millioner medlemmer der i dag er i landets a kasser

udviklingen i antallet af medlemmer i de sidste ti år mener jeg ikke at vedtagelsen af lovforslaget betyder at vi skal frygte for den danske arbejdsmarkedsmodel

slet ikke taget hul på en anden vigtig diskussion nemlig at en bred kreds af partier undtagen enhedslisten og alternativet faktisk også nu giver a kasserne nogle forbedrede vilkår

lov om aktiv beskæftigelsespolitik at arbejde med nogle helt nye måder i forhold til deres medlemmer

vi har kendt tidligere

den her diskussion men det er jo en del af hele diskussionen om hvordan de danske a kasser bliver om man så må sige behandlet og også hvilke muligheder de får når man ser ud over

kan varetage den enkeltes interesser og sikre overenskomstmæssig løn der er heller ikke noget til hinder for at være medlem af en fagforening uden samtidig at

eller for den sags skyld omvendt

og for den sags skyld også uden nødvendigvis at have ret til arbejdsløshedsdagpenge

heller ikke se hvilken betydning om nogen i det hele taget indførelse af et opholdskrav i dagpengesystemet kan tænkes at have for tilslutningen til den faglige organisering

til konsekvenserne for lønudviklingen som følge af lovforslaget som jeg tror at herre finn sørensen udmærket

reguleres løn og arbejdsvilkår i danmark jo hovedsagelig gennem kollektive overenskomster der forhandles af arbejdsmarkedets parter det er som sådan ikke noget staten eller jeg selv blander mig i det overlader jeg trygt til arbejdsmarkedets parter da jeg anser det som et anliggende mellem arbejdsgivere og arbejdstagere

en uoverensstemmelse mellem det som regeringen står for og

jo gentagne gange set at herre finn sørensen faktisk gerne vil lave overenskomster her

reguleres lønmodtageres løn og arbejdsvilkår inden for de forskellige brancher overenskomsterne fastlægger altså regler som har betydning for den enkelte lønmodtagers ansættelsesforhold arbejdsgivere som

overholde overenskomstens regler for lønmodtagere i virksomheden også dem der ikke er organiseret de kollektive overenskomster er hensigtsmæssige da de sikrer at arbejdsmarkedets parter hurtigt kan tilpasse aftalerne til den enkelte branche eller den enkelte virksomhed

jeg altså af den opfattelse at vi skal overlade spørgsmålet om

til arbejdsmarkedets parter lad mig sammenfatte

regeringen ønsker sammen

et klart signal om at forudsætningen for at få adgang til de fulde ydelser i danmark er at man har en fast tilknytning til det danske samfund og at man har bidraget

igennem en længere årrække kort sagt man skal have en tilknytning til det danske samfund hvis man skal kunne drage fordel af dagpengesystemet det er afgørende at vores regler helt generelt er indrettet på en sådan måde at man først og fremmest kommer til danmark for at arbejde og ikke på grund af vores høje danske velfærdsydelser det er derfor helt rimeligt at man bidrager til samfundet i en længere årrække før man får adgang til vores ydelser

lidt over tyvetusind vil melde sig ud af a kasserne det er da fantastisk at komme

minister der gerne rejser verden rundt herunder europa og sydkorea

hvor vi har været sammen for at rose og prale af den danske flexicuritymodel

at færre mennesker vil forsikre sig imod arbejdsløshed med alle de problemer det vil give den enkelte familie og den enkelte borger i form af manglende forsørgelse fordi de så er henvist til at skulle leve af en integrationsydelse eller slet ingenting hvis ministeren ikke vil erkende

er et angreb på den danske flexicuritymodel står man jo ikke ved de intentioner som man helt åbenlyst afslører

hvis man ikke havde taget det med i lovforslaget for at man også kunne få en oplyst diskussion jeg nævnte bare tidligere at regeringen har indgået en bred politisk aftale

det her lovforslag men det er et eksempel på at selv om regeringspartierne og venstre i særdeleshed har været kritiske over for det

for at give a kasserne nogle bedre muligheder det kan jo sagtens betyde at det også sætter sig i forhold til hvor mange der har lyst til at være medlem af en a kasse så det er jo et eksempel på at vi også tager initiativer der går den helt anden vej nemlig

forstå det for de har gjort alt det

mister de sådan set deres dagpengeret

er det her er sket kan ministeren ikke bekræfte

som de her mennesker betaler til altså

det være at provenuet skulle gå til noget andet men det at man beskytter danske velfærdsydelser synes jeg faktisk er meget fornuftigt

er i den situation at man nu vil invitere og

på andre områder millioner eller milliarder af kinesere hertil kan gå direkte ind i det danske velfærdssamfund og få dagpenge det er mig ubegribeligt men

for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft i danmark samtidig

her opholdskrav betyde at rigtig mange danskere der i dag arbejder i udlandet vil have et mindre incitament til at vende hjem til danmark simpelt hen af angst for en ledighedsperiode jeg synes regeringen sender meget forskellige signaler i sin arbejdsmarkedspolitik når man på den ene side ønsker rekruttering

for danskere at vende hjem og potentielt sværere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft

at man skulle kortlægge muligheden for at lave optjeningsprincipper på velfærdsydelser allerede dengang

det som jeg synes er fundamentalt er at man ikke på en relativt let måde træde direkte ind i det danske samfund uden at have bidraget og så optjene ret til

synes jeg vi bliver nødt til at lave et værn omkring

alle dem der bryster sig af at ville lave ting der kan værne om den danske model jeg synes

man er med til at gøre det endnu sværere at fastholde den danske model hvis det er så let at optjene ret til dagpenge som det jo

virkeligheden at gøre vi kan sige at vi i beskæftigelsesudvalget her for ganske nylig havde besøg af en tømrersvend der fortalte om hvordan han var taget til australien i nogle år for at gøre sig selv dygtigere og for at opleve noget altså gøre det som vi egentlig synes er en rigtig god idé få noget udsyn få noget erfaring bidrage

men han opdagede nu da han kom tilbage at man nu lægger en lov frem med tilbagevirkende kraft sådan at han faktisk bliver forhindret i at få dagpenge og han er vel at mærke i en branche som er meget præget af usikre ansættelsesforhold lige nu går det rigtig godt men gad vide hvordan det ser ud om fem seks syv år

og man rammer nogle mennesker med tilbagevirkende kraft som

er der jo så også en overgangsordning der betyder at

må det nu engang være sådan at det når folk vender tilbage til danmark

have et arbejde ikke med ønsket om at

en lang række undtagelser som gør at mange kan blive undtaget

leve op til de regler som er gældende så vil jeg gerne sige

blive ramt af det her altså det vil være forkert at stå og sige at der ikke er nogen der vil blive berørt af det

hvordan det er målt på tredjelandsborgere kontra

at blive i usa hvis regeringens forslag om et opholdskrav bliver vedtaget hun siger

min mand og jeg har betalt til a kassen i de sidste fire år fordi vi fik at vide at vi kunne medregne arbejdet i usa til at få dagpenge når vi kommer hjem og så laver regeringen om på spillereglerne midt i det hele som en tyv om natten det er ikke fair siger lise møller frikke

ikke godt forstå at man føler at det er voldsomt unfair

søge viden og for at søge arbejde i god tro og

indtægt der og så bliver man isoleret i udlandet i en situation hvor man faktisk tvivler på om man

skyld i folketinget af enkeltpersoner

på på den henvendelse og det

jeg kan ikke svare på den konkrete situation men så

alligevel om hvordan reglerne er sådan

jo stille det som et udvalgsspørgsmål men præmissen er

ikke enig i kunne man så heller ikke lave om på på dagpengesystemet i forhold til at sætte det

til hvor lang tid man kan være på dagpenge skiftende flertal har jo her i folketinget

sat dagpengeperioden ned

som jeg husker det og fra fire år til to år der laver man jo også fundamentalt om på den måde som systemet er på og det har vi jo valgt at gøre med åbne øjne derfor mener jeg

på den måde at man ikke politisk må ændre på på de regler der gælder

for at prøve at fortælle lidt om hvordan opholdskravet vil virke i praksis

gunar sailors han er fem og fyrre år fra usa og har arbejdet i københavns lufthavn i cirka to en halv år der er rigtig mange i lufthavnen som gunar folk fra hele verden

også rigtig mange danske en af dem hedder nikolaj jensen og han er to og tyve år han har arbejdet i kastrup lufthavn i cirka

de arbejder på den samme overenskomst de betaler begge skat i danmark

begge medlemmer af 3f og 3fs a kasse men hvis der kommer

det kun nikolai der kan få dagpenge for gunar opfylder ikke opholdskravet er det rimeligt

for sammenholdet på sådan en arbejdsplads det beskriver deres fagforeningsformand henrik bay clausen i 3f kastrups medlemsblad på den her måde og jeg citerer se det for

der er nedskæringsrunder i et firma

og du må klamre dig til jobbet den slags kan få de mindre pæne sider frem i

så beskriver han hvilket røre lovforslaget har skabt blandt kollegaerne og slutter med at sige og jeg citerer det bliver ikke ligefrem nemmere at få den næste udenlandske kollega organiseret

jeg sagde i præsentationen forslaget om et opholdskrav for dagpenge er ikke kun et angreb på den enkelte lønmodtagers tryghed det er et angreb på dagpengesystemet og dermed på lønmodtagerne som sådan

i den kommende uge og snakke med de repræsentanter for alle a kasser i danmark som står derude og kræver at lovforslaget bliver taget af bordet det samme gør medlemmerne i fagbevægelsen 3fs tillidsfolk i industrien holder et årligt landsmøde i år var det den anden tre september her vedtog de følgende opholdskravet på syv ud af otte år for at få ret til dagpenge er et angreb på forsikringsprincippet i a kassen flexicurity og dermed hele den danske model

tilsyneladende for at begrænse udlændinges adgang til danske dagpenge men det kræver jo

ministeren gør da heller ikke forsøg på at dokumentere at tredjelandsborgere skulle være skyldige i misbrug af dagpenge som kan retfærdiggøre sådan et lovforslag

lande men de bliver jo overhovedet ikke ramt af det her i stedet rammer man en hel masse danske statsborgere

for at underminere dagpengesystemet og svække a kasserne egentlig står det jo i bemærkningerne regeringen forventer selv at a kasserne vil miste

men hvad sker der hvis man svækker a kasserne så svækker man fagbevægelsen og lønmodtagerne som sådan og så stiller man arbejdsgiverne stærkere opholdskravet for dagpenge er led i en overordnet plan for en massiv fattiggørelse af store dele af befolkningen danskere såvel som udlændinge hvis man mister

kan man jo heller ikke få kontanthjælp for der er et endnu skrappere opholdskrav i hvert fald per første januar så bliver man henvist til integrationsydelse kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersregel en ydelse som i dag er på niveau med su men som ifølge finanslovsaftalen mellem regeringen og dansk folkeparti bliver sat endnu længere ned per første januar og det stopper jo

er bebudet det er et opholdskrav for at få ret til ressourceforløbsydelse ledighedsydelse

fører alt det her jo kun til en eneste ting til en voksende gruppe mennesker som kun har ringe eller ingen social sikring jo lavere social sikring jo lavere mindsteløn det er en sammenhæng som alle økonomer anerkender og det vil selvfølgelig presse lønnen på hele arbejdsmarkedet det er den virkelige dagsorden for regeringen og dansk folkeparti og det er ikke i danske lønmodtageres interesse derfor skal udlandsdanskere og udlændinge der arbejder og betaler skat her i landet have samme muligheder for at få dagpengeret og social sikring som alle andre skatteydere samme pligter samme rettigheder ikke kun for at beskytte den enkelte mod fattigdom og grov udnyttelse af arbejdsgiverne men også for at beskytte det danske overenskomstsystem og den danske arbejdsmarkedsmodel på vegne af enhedslisten radikale alternativet

til vedtagelse folketinget konstaterer at regeringen har fremsat forslag til indførelse af et opholdskrav for dagpenge folketinget konstaterer at en vedtagelse af forslaget vil medføre at mange vil miste deres dagpengeret og de rettigheder til sygedagpenge barselsdagpenge seniorjob og efterløn som følger af dagpengeretten folketinget konstaterer at forslaget vil forringe dagpengesystemet som sådan og at det vil medføre at a kasserne mister mere end tyvetusind medlemmer til skade for den enkelte lønmodtager og trygheden for lønmodtagerne som sådan folketinget konstaterer at der er brug for mere tryghed for lønmodtagerne ved arbejdsløshed ikke mindre og opfordrer på den baggrund regeringen til at trække forslaget folketinget konstaterer at såfremt regeringen ikke følger opfordringen om at trække lovforslaget

og nævner et par medlemmer

af 3f så skal

om herre finn sørensen ikke tror at medlemmerne af 3f synes at der bør være

rimelighed til og at de måske synes at det med at have adgang til dagpengene også handler om at man har bidraget til fællesskabet

jo ikke således at a kassekontingentet alene betaler ens dagpenge fællesskabet altså os alle sammen via skatten har også bidraget

det er rimeligt at man ikke blot kan komme som tredjelandsborger og få adgang til

medlemmers holdninger og de holdninger er helt klart at der skal være rimelighed og at den rimelighed skal

man bidrager på lige fod til det danske samfund fordi man betaler skat på lige fod med alle mulige andre på den arbejdsplads

det mener den fagforening fordi den kan se hvor skadeligt det vil være hvis man gør forskel

så må jeg lige gøre herre hans andersen opmærksom på at de mennesker der nyder godt af dagpengene har bidraget på to måder ved at betale skat og ved at betale deres a kassebidrag

i den pågældende a kasse og faglige organisation

handler det om at man også bidrager og også bidrager i en periode inden man har adgang til fulde ydelser altså dagpenge

set at mange medlemmer af 3f synes er helt rimeligt selv om man arbejder på den samme arbejdsplads og selv om man har betalt det samme

er skruet sådan sammen at du skal have arbejdet og nu taler vi om tredjelandes borgere og ikke eu

en år ud af de seneste tre år og at du skal have betalt dit kontingent til din a kasse i en år så er der nogle muligheder som jeg ikke er helt stiv i selv

hvis man har været i udlandet er der nogle regler for at man også i et vist omfang kan medregne arbejdsperioder derfra det synes jeg er rimeligt men det passer ikke at man bare kan komme her og få dagpenge fra dag et medmindre man er

alle mulige måder har været en lang og en meget underlig sag jo mere man

dykker ned i sagen under udvalgsbehandlingen jo mere rod kommer der frem og jo mere viser det sig at det er et meget dårligt forberedt arbejde og noget makværk der skal laves om

hen er sket som jeg ser det er at regeringen og df på få forhandlingstimer har fundet ud af at de vil give skattelettelser

eksempel bankdirektører og andre

har ment at betalingen så skal tages fra dem som kommer på dagpenge her glemte de dog at kigge på de problemer der nu er dukket op vi hører nu om danskere som har knoklet i mange år og som har betalt til a kassen længe for netop at kunne få dagpenge den dag de kom hjem og

noget job danskere som er taget til udlandet for at arbejde og

hjem til en meget lav ydelse selv om de netop har forsikret sig i mange år mennesker som er blevet syge og ikke kan få sygedagpenge kvinder der ikke kan få barselsdagpenge og så lige pludselig

dukker brexit op som man så også lige glemte at regne med og dermed masser af danskere der arbejder i england og som ikke ved om de er købt eller solgt og sidst men ikke mindst

ud til at blive uhyre vanskeligt for a kasserne at

ikke engang kan få dagpenge fordi det er svært at dokumentere

hvert fald de bekymringer vi hører fra a kasserne det her er jo rigtig skidt og rammer mange mennesker derfor vil vi bestemt opfordre regeringen og df

er begyndt at blive uro i blå lejr og at det er

det er tydeligt at se i pressen for venstre kan da ikke være tilfreds med

og på grund af skattelettelser bliver snydt for deres dagpenge når de kommer hjem

det spørgsmål ville jeg stille mig selv hvis jeg var venstre dansk folkeparti vil gerne kigge på en tilbagebetaling til de danskere som ikke får dagpenge selv om de

dansk folkeparti er helt tilfreds med at det her rammer syge

betaler skattelettelser til nogle der i forvejen har mere end dem

sige at det her forslag på mange måder er meget dårligt

til regeringen er træk lovforslaget tilbage indrøm at det er et skidt forslag og lav et ordentligt forslag sammen

hvis regeringen ikke vil følge vores opfordring

lovforslag så snart vi kommer til og med det samme begynde at arbejde på noget meget bedre og mere intelligent sammen

folketinget konstaterer at regeringens lovforslag om indførelse af et opholdskrav for dagpenge hverken er gennemtænkt eller gennemarbejdet folketinget konstaterer at lovforslaget vil været problematisk for a kasserne at administrere at det rammer syge og personer på barsel at danskere der arbejder

og at danskere der i årevis har betalt til deres a kasse nu står til blot ved et kortere midlertidigt arbejdsophold i udlandet at miste deres opsparede ret til

den baggrund regeringen til at trække lovforslaget regeringen

er landet på at stemme imod det her lovforslag jeg var noget bekymret ved førstebehandlingen hvor herre leif lahn jensen var overvældende positiv over for det

jeg rigtig glad for jeg er også rigtig glad for ordførerens udtalelse om at

sørge for at skaffe os af med det så hurtigt

til at bekræfte at det så er noget af det første vi kan gøre når vi forhåbentlig efter næste folketingsvalg får flertal sammen og at afskaffelsen af det her lovforslag ikke skal være betinget af at man først har fået en eller en aftale med arbejdsmarkedets parter

jo ikke spor imod at man snakker med arbejdsmarkedets parter om sådan

jeg er uenig hvis det skal være et opholdskrav der overhovedet ligner noget af det som regeringen har lagt frem

det i den rigtige retning vi kan så bare se at det her vil være en gang rod som gør at vi

på at lave en mere intelligent aftale

men alligevel jeg forstår ikke

altså arbejdsmarkedets parter har jo ikke vist nogen begejstring for at indføre sådan et opholdskrav så

hvorfor vil herre leif lahn jensen så absolut prøve at proppe det ned i halsen på dem det forstår

noget andet er gør eksemplet fra kastrup overhovedet ikke noget indtryk på ordføreren for eksemplet fra kastrup viser jo hvor negativt et sådant opholdskrav vil virke

og jeg er ikke et sekund i tvivl om at den dag vi kommer dertil hvor vi gerne

går ind for optjeningsprincipper for

vil indgå i i drøftelser med arbejdsmarkedets parter

det kan man jo gøre

lyttet mig til at det jo ikke er fordi de har løsningen

egentlig vil når

overhovedet noget her når det kommer til stykket

støtte et opholdskrav og dermed værne om vores dagpenge og på det her tidspunkt

derfor vil vi også lave et bedre forslag når vi kommer til

opholdskravet til dagpenge på en klogere måde vi mener bare det her lovforslag er et dårligt forslag det er meget dårligt og uklogt lavet

er i regering altså det er der jo talrige eksempler på og så er det bare at

på en klogere måde og hvis det så

tror alle partier er spændt på

løsning skal strikkes sammen eller er vi tilbage ved at der kommer en god løsning i morgen

kigge med spænding på hvad det er

partier der vil afvise det som herre leif lahn jensen

se det først eller er vi derhenne hvor der bare er en god løsning

og derfor kan det kun blive bedre hvis vi sammen laver det

være socialdemokratiet og og nogle enkelte

herre bent bøgsted at det her

indtil nu har vi jo ikke hørt noget fra herre leif lahn

står og siger om hvordan man kan lave det mere intelligent hvad

noget makværk derfor er vi nødt til at gøre et bedre stykke arbejde og det håber vi selvfølgelig også dansk

der kom et spørgsmål mere til herre leif lahn

tid til at finde papirerne frem men

vi kan blive lidt mere afklaret med

ud på der skal ikke være nogen tvivl om at vi i dansk folkeparti mener at

den danske stat betaler til det er ret og rimeligt

aldrig nogen sinde har lagt skjul på at vi går ind for optjeningskrav til de forskellige sociale ydelser

i hvert fald kan bekræfte at det er

svært ved at se hvorfor det er sådan at

til samfundet derfor har vi også

et optjeningskrav til dagpenge

sådan at borgere fra tredjelande ikke

ellers få dagpenge

ret og rimeligt at man bidrager til

samfund og betaler skat til

aftalt det her med regeringen

også godt se at der er nogle urimeligheder i den forbindelse det er også derfor der blev lavet en hel del

også ret til dagpenge fordi lego et dansk selskab og så er man en del af det

for det offentlige så er man også undtaget fra fra reglerne er

for en dansk velgørenhedsorganisation

man også undtaget fra reglen der er rigtig mange undtagelser i den

set på problemerne rundtomkring blandt andet har der også været lidt bekymringer fra dem der arbejder i grønland men da grønland er en del af

er de også omfattet af optjeningsreglerne i danmark og

har dermed ret til dagpenge når de arbejder i grønland

lidt på hvordan og hvorledes

at england er en del af eu nu og det vil jo

alt hvad man har optjent i england indtil

betragte som optjent i danmark så der er ikke nogen af dem der er derovre

man bliver der efter brexit og england

der er taget højde for i den forbindelse men

det er så det der irriterer os mest

vi sagtens finde en løsning på det her men

man overholder konventionerne og fair nok det er ærlig snak og det respekterer vi selvfølgelig også

en undtagelse så det her ikke gjaldt for danske statsborgere

det men det

vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance

folketinget konstaterer at opholdskravet er med til at værne om retten til danske velfærdsydelser så personer fra tredjelande ikke kan rejse til danmark blot for at få ydelser indførelsen af opholdskravet har

rapport fra to tusind og elleve hvoraf det fremgår at optjeningskriterier skal være objektivt målbare eksempelvis bopæl eller beskæftigelse i danmark opholdskravet sender et signal om at forudsætningen for adgang til blandt andet

at man har en fast tilknytning til

samfund og har bidraget hertil gennem en årrække folketinget konstaterer at indførelsen af et opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge med videre ikke vil have konsekvenser for den danske model lønudviklingen eller organiseringen på arbejdsmarkedet opholdskravet for ret til dagpenge er en del af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger som et flertal i folketinget indgik den sjette februar to tusind

til nogle af dem som har betalt til den her forsikring i årevis

at de skulle have det tilbage hvis man så laver den her lov som jeg kan høre man holder fast i

det er sådan set rimeligt nok det er

give de penge tilbage har man talt med ministeren kommer man med et ændringsforslag eller er det bare bluff og et forsøg på

svar på et spørgsmål som herre finn sørensen havde stillet til ministeren om

det her hvor der blev nævnt et tal på sekshundredetusind

til en a kasse uden at kunne udnytte den

skal have undersøgt til bunds hvor meget

et større beløb det har jeg ikke nogen forudsætning for

har været berettiget til dagpenge man skal man skal ikke kigge tredive år tilbage

noget der skal undersøges før man kan tage

også til journalisten men hvor meget journalisten har skrevet

et ændringsforslag vil dansk folkeparti presse regeringen til at de folk skal have de penge tilbage hvis det for eksempel er sekshundredetusind

komme med et forslag eller vil man presse regeringen for det

er ret interessant det er ikke om man bare vil tænke over det eller undersøge

på det inden tredjebehandlingen skal

og hvor tallet ligger henne og hvordan det kommer til at se ud

det vil jeg da bare lige sige jeg synes det er en fantastisk logik dansk folkeparti vil gerne ramme alle udlændinge sådan at de ikke kan få dagpenge i danmark medmindre de har været her i mange mange år det kan man ikke på grund af konventionerne

med hele dansk folkepartis tilgang jeg troede at dansk folkeparti

nu straffer man en hel masse danskere for at ramme udlændingene hvad vil man egentlig sige til de der danskere for eksempel til herre hans erik simonsen rejsemontører som blev citeret i børsen i går han er otte og halvtreds år og han mister sin dagpengeret hvis

jeg har stemt borgerligt hele mit liv det stopper jeg med nu hvis loven bliver vedtaget for jeg gider ikke at blive snydt på den her måde

flygtninge og indvandring til danmark der skal ikke være nogen tvivl om at vi gør hvad vi kan for at begrænse flygtninge og indvandreres udnyttelse af det danske velfærdssystem

vi tager imod flygtninge der opfører sig ordentligt og gør en indsats for danmark men vi skal også sikre

og det er vi godt nok ikke klar til at give køb på

forskelsbehandle at vi så skal droppe hele vores udlændingepolitik på grund af nogle konventioner

kan betale husleje eller købe sine daglige fornødenheder til familiens overlevelse på det der præk som ordføreren kommer med nu undskyld mig ordet for det er det jo det er jo bare en dårlig undskyldning for at tage dagpengene fra nogle mennesker

at at jeg er nødt til at slå dig fordi du har gjort far vred

en ting er i hvert fald helt klart det skal ikke være på grund af økonomi at udlændinge

kommer til danmark det vil dansk folkeparti kæmpe hårdt for fremover vi vil også kæmpe hårdt for at begrænse tilgangen af borgere fra tredjelande fra mellemøsten fra afrika det skal der ikke være nogen tvivl om vi vil også kæmpe hårdt for at den fremskrivning af udlændinge der står til at være tæt på en million i to tusind og tres bliver mindre jeg ved godt at enhedslisten

i dag vil gerne vide hvad det betyder for den danske arbejdsmarkedsmodel at vi foreslår at indføre et optjeningskrav

i venstre mener vi at optjeningskravet er et rimeligt krav der understøtter der understøtter den danske model for i danmark har vi et af verdens bedste og mest fleksible dagpengesystemer det er et system som vi har udviklet på i mange år og bygget op over mange år

det sådan set

færre der mister retten

af os alle sammen via skatten

så finder vi det afgørende at de mennesker der søger mod danmark gør det med henblik på at arbejde og bidrage

til det danske samfund og ikke fordi vi har et attraktivt dagpengesystem og vi synes det er rimeligt at man skal have opholdt sig i danmark i syv ud af de seneste otte år for at få ret til dagpenge når dette lovforslag vi taler om er fuldt implementeret

ligesom ved

er en lang række undtagelser undtagelser hvis man arbejder i eu

hvis man er udstationeret af sin virksomhed fra danmark

sådan set forringer dagpengesystemet

er indført jeg mener ikke at det ændrer afgørende på opbakningen der er to millioner medlemmer

der vil fortsætte med at være og oven i købet i en situation her hvor det går godt på arbejdsmarkedet kunne der

gå hen og blive endnu flere i de kommende år så handler det

hjælp her til både at få hjælp i forhold til løn og til arbejdsvilkår i øvrigt og

lønmodtagernes muligheder for at få en

optaget af og tilhænger af at løndannelsen foregår i en forhandling imellem

det skal bestemt ikke være et anliggende for folketinget så det skulle være mine kommentarer til

sytten halvtreds danskere mister deres dagpenge og at

fordi man i en forhandling ville give skattelettelser til andre danskere blandt andet bankdirektører er det korrekt

er både danskere og

det handler om at vi har indgået en skatteaftale med dansk folkeparti

til at være men for alle mennesker der er i arbejde i danmark og det er jo med henblik på at bidrage til

ikke opholdskravet vedrørende dagpenge kunne være lavet

sytten halvtreds danskere som er rejst ud og som jo sådan set

bare gerne vil gøre det rigtig godt og komme ud og søge

med det her lovforslag

opbakningen til lovforslaget og de grundlæggende principper om at der er

jeg men jeg mener sådan set at lovforslaget er

seks interviews med mennesker danske statsborgere der bliver ramt af det her en af dem hedder heidi

hun har studeret og arbejdet i kina men flyttede i seksten til danmark det betyder at hun

været her længe nok til at bevare sin dagpengeret hvis det her

bliver vedtaget så siger heidi til politiken havde jeg vidst tilbage i to tusind og tolv at dette var betingelserne var jeg aldrig rejst ud havde jeg vidst at de penge jeg har betalt ind til en a kasse siden januar var penge ud ad vinduet så havde jeg naturligvis aldrig meldt mig ind i en a kasse hvad vil ordføreren egentlig sige til heidi hvordan forklarer ordføreren heidi logikken

bidraget til fællesskabet i en længere årrække inden man er berettiget til

fulde dagpenge det mener vi er er et spørgsmål om

hvad skal hun bruge den snak til så må jeg jo sige at særlig god til at overbevise

er et vanvittig godt forslag de er jo netop bekymrede når de læser sådan en udtalelse fra heidi fordi de frygter at det fører til at højtuddannede velkvalificerede mennesker ikke tør flytte tilbage til danmark og at de slet ikke tør rejse ud hvordan har ordføreren det med at de store erhvervsorganisationer

arbejde eller uddanne sig og blive klogere og

et spørgsmål om at man skal hjem på dagpenge

jeg har ikke hørt om mennesker der søger hjem for at gå på dagpenge så

er jo vores økonomiske sikkerhedsnet som pludselig forsvinder min mand og jeg har betalt til a kassen sidste fire år fordi vi fik at vide at vi kunne medregne arbejde i usa til at få dagpenge når vi kom hjem

pludselig om jeg ved ikke om jeg må bruge ordet bondefangeri for formanden men

i hvert fald spørge hvor er hæderligheden henne

med tilbagevirkende kraft så det kommer fuldstændig bag på folk

var på syv år til de blev på fire år senest er der

to år med mulighed for at optjene ekstra år

sagt at vi ændrer vilkårene det er jo den forsikringsordning der ligger i i dagpengene og

reglerne for hvordan man er stillet som dagpengemodtager og hvilke regler der skal gælde for om man bliver optaget i dagpengesystemet

og så kan man jo opsige sit a kassekontingent hvis man ikke længere ønsker at være medlem på de betingelser der nu gælder

over ord man ikke må bruge men herre torsten gejl

hvis man bruger et ord man ikke må bruge så vil jeg gribe ind

antyde at mennesker tager hjem for at få dagpenge og

skulle tage at komme hjem for at få arbejde ja det er jeg da stensikker på at de gør

for at at få arbejde men det sker jo at arbejdet ikke er der

haft besøg af den a kasse der især har

uden for eøs landene og de vurderer at tre og tyve procent af

man skal have bidraget i en længere årrække til os alle sammen og til vores fælles fælles velfærd og dermed også til dagpengesystemet inden man skal være berettiget til dagpenge til de fulde ydelser

nævnt det ene eksempel efter det andet på mennesker der netop har bidraget som herre hans andersen efterlyser

uden for eøs området og

vender tilbage fordi de har været derude i lige mere end en år

det der er problemet ikke at de ikke bidrager

har også gjort det mens de har været væk ved at indbetale kontingent

tilknytning til danmark med de undtagelser lagt ind i lovgivningen i syv ud af otte år når det er fuldt implementeret

skattebetaling til til vores fælles samfund for at være berettiget til dagpenge og det synes vi er rimeligt

være berettiget til at få dagpenge det er tydeligvis ikke nok at man har bidraget

og også betalt skat det er så nok at man har bidraget i syv ud af de seneste otte år det økonomiske regnskab bag det her jeg kan forstå at der er noget rimelighed i det men er der også lavet nogle beregninger

har i regnet ud hvornår man har betalt sin forsikring rigeligt hvorfor er man havnet på syv ud af de seneste otte år hvorfor er det mere rimeligt end en år

bidrage til det danske samfund og

den skatteaftale jeg har ikke siddet med ved bordet så jeg kan ikke redegøre i detaljen for den økonomiske årsag til det men jeg kan konstatere at det lovforslag vi nu laver bidrager med penge

at lette skatten for mennesker i arbejde det er

men bare en følelse en fornemmelse at det er rimeligt

talt med mange der føler sig decideret krænket på deres retsfølelse

og selv synes at de var et led i en rimelig og afbalanceret ordning hvor de bidrog og derfor kunne de også forvente at få den her forsikringsdækning

jeg spørge ordføreren om det har gjort indtryk på ordføreren at snakke med nogle af de mennesker der i god tro har tegnet den her optjeningsordning og om de ikke også kan sige at

at man skal have bidraget her i syv ud af otte år for at få ret til fulde ydelser i danmark

beskæftigelsesministeren allerede har gjort opmærksom på at dagpengesystemet er en forsikringsordning ligesom alle andre og det er godt at vi får den debat

være målrettet til folk der bor arbejder og betaler skat i danmark

for at sige at det optimale var åbne grænser og lukkede kasser det har vi jo indset er forkert nu har vi kontrollerede grænser og går mod lukket kasse det er meget bedre så vi synes det er rigtigt og fornuftigt at have et opholdskrav

blevet gjort opmærksom på at dagpengesystemet er en klassisk forsikringsordning hvor udbetalingerne svarer til de præmier der bliver indbetalt men det er jo ikke tilfældet den danske stat og dermed den danske skatteyder er i højeste grad med til at finansiere dagpengene forsikringspræmien om man så må

udgør kun cirka halvdelen af finansieringen og så må det selvfølgelig være på sin plads at modtagerne har en tæt

danmark og det er så derfor vi skal have et opholdskrav

er fattigdomsbegrebet som også bliver nævnt i forespørgslen det synes jeg ikke er en betegnelse man skal bruge i tide og utide indtil to tusind og femten havde vi jo en

den daværende venstreregering og det synes jeg på en måde var lidt ærgerligt fordi da

vi havde en fattigdomsgrænse kunne vi også have en mere sober debat om hvad fattigdom er end vi ofte har nu den fattigdomsgrænse man havde var at fattigdom var at man igennem en periode på tre år tjente under halvdelen af det der hedder medianlønnen

daværende tidspunkt til at der var cirka toogfyrretusind fattige i danmark og det var også med det befolkningstal vi havde dengang under en procent af befolkningen

en ny fattigdomsgrænse som danmarks statistik har indført for at danmark kan leve op til fns verdensmål men jeg synes ikke den er særlig god fordi

den opererer også med halvdelen af medianlønnen men den siger så at det kun skal være i en år

det synes jeg faktisk er med til at udvande fattigdomsbegrebet fordi

også må ligge i begrebet at man at man er i en tilstand der varer en længere periode at man sidder fast

det var meget rimeligt at sige at hvis man ikke kan formå at få fodfæste på arbejdsmarkedet i løbet af tre år som der lå i den gamle fattigdomsgrænse så er det relevant at bruge fattigdomsbegrebet derfor synes jeg simpelt hen at jeg bliver nødt til her fra folketingets talerstol at tage afstand fra den implicitte påstand i forespørgslen at man automatisk bliver fattig når den nye ordning træder i kraft man kan ikke med rimelighed siges at være fattig før man har ligget halvtreds procent under medianlønnen i tre år og så lang er dagpengeperioden jo slet ikke

danskere som bliver stillet dårligere end de havde forventet med den her nye ordning og det har vi jo haft en grundig diskussion af men man kan jo ikke se

de fordele som de ændrede regler rummer

går ind for det her lovforslag nemlig hvad

men ordførerens filosoferen omkring en fattigdomsgrænse får mig til at stille et andet spørgsmål

i tre år

et opholdskrav

erkende at så kan folk jo

hvert fald fra de tre

er gået det er jo konsekvensen af det så hvorfor opererer man med så

mister dagpengeretten her per første januar

endnu lavere integrationsydelse som ordføreren vil støtte her i finanslovsforhandlingerne

god ordens skyld altså der er højkonjunktur i danmark der er en ledighed på under fire procent jeg kan umuligt forestille mig at man ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet inden for en kortere periode så

jeg egentlig som positivt

i modsætning til regeringen diskutere en fattigdomsgrænse så er vi nok ikke helt enige om hvordan den skal skrues sammen fint nok lad os tage den debat og så sætter ordføreren grænsen efter tre år og tak for korrektionen det er selvfølgelig under halvdelen af medianindkomsten

at man skal yde et væsentligt bidrag til statskassen for at kunne trække ydelser ud af statskassen vejer altså meget meget tungt

halvtreds danskere mister deres dagpengeret

skatten på arbejde for blandt andet bankdirektører jeg

lige være noget som liberal alliance synes

at sytten halvtreds

finansiere skattelettelserne det

glade for de skattelettelser der er fordi det er

så hårdt som man hidtil har gjort det fremmer den økonomiske vækst og det går vi

jo flot sagt mener ordføreren at vi fuldstændig skal sløjfe bankdirektørens skat altså at bankdirektører slet ikke skal

bliver dygtigere og de får internationalt udsyn jeg har tit hørt liberal alliance tale meget

er fuldstændig enig i giver en masse nye perspektiver men vil ordføreren ikke sige at det her jo

jeg har statistik på men jeg kender mange mennesker der har rejst ud i kortere og længere perioder og jeg har

aldrig når de sådan redegjorde for deres bevæggrunde til at rejse ud i verden

temaet

med i dagspressen for der træder adskillige mennesker frem der siger at det betyder meget for dem og det handler jo ikke kun om dem som har taget en lang uddannelse og som tager ud altså vi har jo

af folk med håndværkeruddannelse som

været af sted i nogle år kommer hjem til nogle brancher som er meget

afhængige af konjunkturer og at de dermed også får trukket

og den måde velfærdsstaten bliver finansieret på så vil mennesker der har været rejst ud i en længere periode faktisk ikke finde det danmark der så vil opstå særlig attraktivt at vende tilbage til så det her er jo et

en bæredygtig samfundsmodel for danmark

samfundsmodel som de fleste af os når det kommer til stykket

seks år heraf i fire år som selvstændig journalist og kommunikationskonsulent på kontrakter med lokale og internationale organisationer og virksomheder hun siger én ting er at blive ledig

ikke min største bekymring lige nu men at jeg også står til at miste retten til barselsdagpenge hvis jeg bliver gravid og sygedagpenge hvis uheldet er ude det har slået luften lidt ud af mig for hvad er mit alternativ så otte og tyve

kan kun få dagpenge hvis hun rejser fra kæresten og jobbet i australien hvis jeg rejser selv af sted nu

skulle bo hos mine forældre på landet i nordjylland

med john som jeg elsker at dele min hverdag med

i gang med at opbygge en tilværelse med nikolaj ovesen

er da dybt godnat siger nikolaj ovesen der arbejder som chauffør lasse knudsen arbejdede som tømrer i australien i fem år og nu

jeg er da træt af det forslag jeg har gjort det som mange synes er en god idé

ud og lære noget det hænger jo ikke sammen

straffet for det endda med tilbagevirkende kraft siger han karen marie thulstrup arbejdede

nu rammes hun af opholdskravet min mand studerer dansk og har et studiejob ved siden af så det er mig som er primærforsørger i familien

bliver vedtaget og jeg mister mit arbejde vil det virkelig sætte os i økonomiske vanskeligheder danske anitta sindberg

fordi hun har boet i australien i snart fem år jeg er sådan en der altid har bakket op og sagt til mine veninder at det er vigtigt at være medlem af en a kasse jeg synes de gør et godt stykke arbejde og det er vigtigt at have sted at gå hen så jeg er rigtig ærgerlig over at jeg måske bliver afskåret fra den mulighed

skal de rejse hjem før tid eller skal de blive i to år som planlagt og miste

ikke har de er allerede fanget af regeringens nye opholdskrav med tilbagevirkende kraft selv om reglerne først træder i kraft i det nye år

ikke kun enkeltpersoner der rammes her det er også familier med børn aftalen har også konsekvenser for danskernes lyst til at tage ud i verden

uheldige konsekvens at langt færre danskere fremover vil søge viden og erfaring i lande uden for eøs

kina australien usa det bekræfter en ny undersøgelse foretaget af blandt andet medlemmer i magistrenes a kasse

a kasse 3fs a kasse socialpædagogernes a kasse din sundhedsfaglige a kasse og lærernes a kasse et simpelt gennemsnit

besvarelser viser at otte og halvfjerds procent næsten otte ud af ti medlemmer siger at de i høj eller nogen grad vil undlade at rejse ud af eøs området hvis det nye opholdskrav bliver til lov samtidig siger flere medlemmer der allerede arbejder i udlandet

vende hjem til danmark nu hvor deres sikkerhedsnet er væk alt dette er som vi

at regeringen og dansk folkeparti er blevet enige om en ny skatteaftale og aftalen finansieres blandt andet ved at der indføres en række nye optjeningsprincipper for flere velfærdsydelser blandt andet arbejdsløshedsdagpenge

adgang til danske velfærdsydelser men sjældent har jeg dog set en lov ramme så skævt tusinder af danske

jo ramt tusinder af danskere bliver

lykken i udlandet det er tusinder af danskere dygtiggøre sig som får arbejdserfaring som lærer færdigheder og kompetencer de

med hjem og bruge i danmark og nogle af dem møder sågar kærligheden i alternativet mener vi at vi skal give danskere friheden til at søge lykken i en global verden og deres fødeland skal være en sikker havn at komme hjem til danmark skal være det stensikre hjem som man altid kan vende tilbage til

tryghed uanset hvilket himmelstrøg man er endt under på guds grønne jord og det skal ikke være et usikkert hjem

sted der giver grund til usikkerhed og frygt for fremtiden fordi vi alle skal være produktionsenheder der skal passe ind anden borgerlig vækstfilosofi der tilmed har har en totalt skinger symbolpolitik der er rettet mod udenlandske statsborgere

vi synes også at den her lov

bevis på at regeringens jævnlige ros af den danske model er noget

forsøger man jo med den anden hånd at svække a kasserne og den danske fagbevægelse i den her forbindelse med forslag der koster a

i titusindvis så jeg synes man skal møde det massive krav for en gangs skyld

et opholdskrav som er et vilkårligt krav for retten til dagpenge jeg mener det alene skal være arbejdsmarkedets regler der skal afgøre denne ret har du optjent dagpengeret

du også haft lovligt ophold og hvis du har

har du også betalt skat og dermed bidraget det må være nok vi hører fra ordførere i dag at det er en rimelighedsbetragtning man skal have bidraget i en vis periode før man kan få del i den her præmierede forsikringsordning man er ikke kommet med tal på hvad økonomien bag den antagelse er

i hvert fald ikke længere nok at bruge arbejdsmarkedets regler nu skal

lægges noget ovenpå og det bliver så det her opholdskrav

det betyder at vi får færre forsikrede det betyder at vi får større utryghed det betyder at man får et ringere incitament til at komme hjem hvis man er ude og til at rejse ud hvis man er hjemme

derhen at der nu også er den øgede usikkerhed hvis man

der er yderligere afledte effekter som er refereret i dag blandt mange

fået henvendelser fra folk der kommer i klemme eller som er krænket på deres retsfølelse fordi de føler at de har indgået en kontrakt i god tro som nu med tilbagevirkende kraft bliver ændret der er folk der er i tvivl om om de kan tillade sig at blive gravide der er folk der er bange for at

jeg mener at vi skal passe bedre på vores arbejdsmarkedsmodel end det her forslag er et udtryk for jeg synes man skal kunne forsikre sig og dette går den forkerte vej hensigten er helt klar dansk folkeparti vil ramme udlændinge og kynismen er helt klar man er parat til at ramme utilsigtet og effekten er også ganske klar vi kommer til at undergrave den danske model jeg vil sige tak for initiativet til debatten til enhedslisten og så vil jeg endnu en gang gentage at det her er vi selvfølgelig stærkt imod tak

arbejdsmarked og få dagpenge uden at bidrage men den her lov rammer jo i høj grad mennesker der i den grad har bidraget

med alle mulige forskellige uddannelses og arbejdsbaggrunde a kassen

de seneste otte år de forventer selv at tre hundrede og seks og halvtreds af deres medlemmer rammes her og nu og mange flere senere og det er mennesker der i

til velfærdssamfundet beskæftigelsesudvalget havde for nylig besøg af en delegation fra den københavnske fagforening bjmf og i delegationen var der en ung tømrersvend lasse skovbjerg knudsen han har gjort det som så mange opfordrer til

det er sjovt at prøve at arbejde andre steder at blive klogere og dygtigere og han betalte i øvrigt troligt sit kontingent i de år han var ude efter nogle år down under i australien kommer han hjem til en situation hvor han kan konstatere at pengene er spildt nu er hans tryghedsforsikring stort set intet værd lige nu går det jo meget godt i byggebranchen og lasse skovbjerg knudsen kan godt skaffe sig arbejde men hvordan vil situationen se ud om nogle år det kan vende det har vi oplevet så mange gange og så har højrefløjen med den her lov trukket bukserne af en dygtig og initiativrig tømrersvend

og blive en ret kold oplevelse loven får som konsekvens at

dermed bidrage mindre til samfundet ministeren forventer at

tyvetusind vil melde sig ud danske a kasser forventer betydelig flere færre medlemmer af a kasserne færre i fagforeningerne undergraver en af de bærende søjler for vores succesrige arbejdsmarked organiseringen og trygheden er forudsætningerne for fleksibiliteten og dynamikken det er jo bare tyvetusind siger ministeren selv om det efter al sandsynlighed vil blive mange flere og jeg har jo tidligere kaldt finansministeriet og beskæftigelsesministeriet for de forenede pølseskæringsfabrikker og nu svinger de igen kniven skive

skive skæres af den sunde pølse

det rammer skævt

det er urimeligt det er en lov der virker med tilbagevirkende kraft folk har ikke haft mulighed for at indrette sig på at de har tegnet en forsikring uden dækning det er unødvendigt vi har allerede i dag en række værn som beskytter arbejdsmarkedet

tilbagevenden til helle thorning classic der kommer en god løsning

man ved ikke hvad der er i den løsning sandheden er

i løbet af kort tid har skifte et hundrede procent holdning hvis man spoler tiden tilbage

det der normale snak som der altid er fra

at alting er dårligt at udvalgsbehandlingen kunne blive bedre

forstået noget men man støtter det som regel

jo sket meget og jeg ved slet ikke hvad der er sket i den socialdemokratiske gruppe

og også måske har fået rådgivning fra nogen

frem til at nu vil man ikke støtte forslaget men man er alligevel ikke så meget modstander af det at man synes at optjeningsprincippet en god idé det tror jeg der ligger nogle taktiske overvejelser bag nemlig at når man skal i valgkamp

skal være udsat for angreb også i fremtiden og det undrer mig

de partier der går meget op i at man skal have en solidarisk model ikke er mere optaget af at beskytte det danske dagpengesystem

fantastisk god diskussion nemlig at flere har sagt hvad med de sytten halvtreds danskere ja hvad med de syvogtyvetusinde og halvtreds tredjelandsborgere de fylder meget lidt i diskussionen

var meget farverig som normalt

det er så i hvert fald en pølsefabrik som herre karsten hønge har et meget stort ansvar for at have været med til at drive igennem en lang række brede politiske forlig

med et et regeringsansvar tilbage under annette vilhelmsen hvor man må sige

at sf på det tidspunkt ikke var særlig optaget af

man kan citere en anden kendt politiker nemlig herre

blev kørt rundt som om de havde bidt sig fast i et rullebord intet er mere rigtigt end det den tale fik vi så ikke foldet ud under behandlingen her i dag men derfor kan man godt minde om

en god diskussion og jeg står i

kan blive enige om en fælles vedtagelse

at der er lagt vedtagelse på bordet fra regeringspartierne og dansk

peger fremad men som også understreger hvad pointen i forslaget som vi diskuterer her i

stor diskussion om det her helt frem til tredje behandling

en anden og en tredje behandling og jeg prøver også

sikre mig at jeg selv vil være til stede under de behandlinger

kan blive far med meget kort varsel så i det tilfælde at jeg

nu blev beskæftigelsesministeren så bange for hele diskussionen at han blev væk nej det er så på grund af en anden ting

noget med mit virke at gøre nemlig at sikre ligestilling sådan at manden også

der var ikke meget indhold i den i forhold til den debat vi har haft men veloplagt var den i hvert fald og så vil jeg da kun rose ministeren for at han tager det ansvar som fædre bør tage men så til sagen

er noget som jeg tror kommer til at fylde endnu mere her i resten af lovbehandlingen

om a kassernes muligheder for overhovedet at administrere det her

jeg har stillet nogle spørgsmål til ministeren

svaret på spørgsmål tyve og det er jo det ret presserende spørgsmål om a kasserne overhovedet er i stand til at administrere det her

eøs borgere fra de andre eu lande og det er der noget der tyder på at ministeren ikke er helt sikker på de kan så nu vil jeg spørge ministeren vil ministeren garantere at danske a kasser

kan få de oplysninger de har brug for når de henvender sig til andre eu og eøs lande for at få at vide om et givent a kassemedlem har opholdt sig i hvor lang tid i det pågældende

tilsagn om et møde med danske a kasser som blev holdt i sidste uge og på baggrund af det møde fremsendte danske a kasser tror jeg

besvare hen over weekenden og det brev som jeg så sender med mit svar

vil der også være svar på nogle af de bekymringer som ligger i herre finn sørensens spørgsmål vi skal selvfølgelig have fundet en model som gør at danske a kasser er i stand til

medmindre han vil garantere det her at de andre eu lande og deres myndigheder er forpligtet til at gemme oplysninger om borgerne i så lang tid tilbage som

at dataforordningen er skruet sådan sammen at man kan slette disse oplysninger hvis man ikke længere mener man har brug

bliver givet som uddybende

så kan vi tage diskussionen på et oplyst grundlag men selvfølgelig skal danske a kasser

dansk folkeparti at de rent faktisk ønsker at tilbagebetale til de mennesker som nu bliver snydt for dagpenge og som jo så

bent bøgsted jo undersøge hvor står ministeren der er ministeren klar til

man bliver glad for det er sundt så

har stillet spørgsmål til mig om og det tager jeg da helt stille og

så snakker vi om det og så ser vi på hvordan og

beskæftigelsesministeren bliver underlagt en helt ny type chef det er ikke det ministeren er vant til

en lille pige her inden al for

beskæftigelsesministeren ud af hvem der er chef i det lille hjem så stort tillykke med det

er sund fornuft længere gik argumentationen ikke er disse tres procent reelt problematiske har de ikke lovligt ophold har de ikke betalt skat

få adgang til de danske velfærdsydelser og der synes jeg det giver god mening at man skal bidrage noget mere inden man kommer i den situation

at genopfriske den i hvert fald for herre rasmus helveg petersen der kan man se en lang række

det synes jeg da den har været der er ganske vist sagt meget sludder her fra talerstolen og noget af det har jeg selv bidraget med det var da jeg i kampens hede kom til at sige at man som eu eøs borger kan få dagpenge her i danmark fra dag et så vidt er det trods alt ikke kommet endnu

det er tre måneder men vi skal da være opmærksomme på og det vender jeg tilbage til hvis jeg får tid at der

skal være muligt at få danske dagpenge fra dag et

er truet hvor er det så egentlig truet fra ja det er jo truet af en regering der gerne vil have nedbragt antallet af medlemmer af a kasserne det kan vi jo konstatere med det her forslag

forringe det danske dagpengesystem ved at halvere dagpengeperioden og fordoble og fordoble kravet for at genoptjene dagpengeret kan man dokumentere at det danske dagpengesystem er truet af udlændinge det tror jeg bliver meget svært for så havde det nok spillet en meget større rolle i regeringens argumentation

dokumentere at der finder finder et misbrug sted fra udlændinges side

det danske dagpengesystem

vil fratage tusindvis af mennesker både udlændinge og danskere deres

andre har også bidraget med sludder det er for eksempel ordføreren for dansk folkeparti der kom til at sige sådan må jeg vel være lidt tålmodig med ham

man kunne få dagpenge og sociale ydelser her i danmark uden at betale skat altså det tror jeg ordføreren har har misforstået eller kom til at sige eller at man kan hæve dagpenge i to år uden at yde det kan man ikke man skal stå til rådighed for det danske arbejdsmarked ellers får man ikke nogen dagpenge ministeren og ordføreren for liberal alliance har prøvet at fremstille det som om enhedslisten med flere mener

det danske dagpengesystem er et forsikringssystem fuldstændig på linje med andre

der har givet udtryk for det adskiller sig på et meget vigtigt punkt og det er nemlig at den danske

betaler til sin forsikring ad to kanaler den ene er forsikringsbidraget den anden er altså skattebilletten

andre forsikringer der hænger sammen på den måde det jeg hæfter mig ved er at der endnu ikke har været nogen

det her forslag oppe på talerstolen og forklare hvori det

rimeligt og hvorfor skal det lige nøjagtig være syv år ud af otte år

får man jo en mistanke om

ske det med det her

opholdskrav som der er sket

skruer på knappen hvorfor ikke otte år ud af de seneste ni år hvorfor ikke ni år ud af de seneste ti år som det nu gælder for ret til kontanthjælp

at stille lige her hvor den står nu og så senere ellers skrue

det betyder for den danske arbejdsmarkedsmodel jeg har flere gange sagt

den laveste ydelse man kan få forsørgelsesydelse og så udviklingen af mindstelønnen jeg må bare sige

den eneste der har den opfattelse det er en opfattelse som deles af alle økonomer jeg vil gerne citere fra vismændenes rapport fra efteråret to tusind og femten side

hvor vismændene siger de offentlige ydelser der er målrettet ledige udgør i praksis en undergrænse for lønnen på arbejdsmarkedet en reduktion af ydelsesniveauet øger gevinsten ved at komme i arbejde men vil samtidig trække i retning af at sænke de laveste lønninger

hvis man skaber en voksende skare af mennesker

det danske arbejdsmarked som har en meget meget ringe social ydelse under fattigdomsgrænsen bliver den ja så ved man hvad der sker så opstår der et pres

og det er efter min overbevisning helt klart en del af begrundelsen for at indføre det her

vil først finde sted tirsdag den ellevte december

før vi går i gang med den næste forespørgselsdebat skal vi

nogle tekniske installationer så vi tager lige en dyb indånding på

udsættes til tirsdag ellevte december

var engang velsignet med en fremragende journalist der hed franz von jessen han var midt i nitten trediverne

presseloge blevet inviteret til et møde hos den radikale udenrigsminister p munch til en fortrolig samtale i en såkaldt alvorlig anledning nemlig forholdet til vores store naboland mod syd franz von jessen beskrev efter befrielsen nogle år senere hvad der var foregået p munch havde tidligere af hensyn til vores eksporterhverv opfordret enkelte journalister til ikke at omtale dette eller hint men nu havde tingene åbenbart taget en for erhvervslivet og danmark farlig drejning p munch pegede på den række af igangværende handelsforhandlinger med tyskland hvor tingene som følge af ufølsomme avisartikler tegnede sig vanskeligere og vanskeligere idet han direkte bad de tilstedeværende pressefolk om ikke at omtale noget som ville kunne svække mulighederne for at få et godt handelsresultat som p munch

strengt krav at skulle tie og tåle så ville det dog være endnu tungere at bære ansvaret for en udfordring til faren den socialdemokratisk radikale regerings opfordringer til pressen om at vise forståelse for danmarks vanskelige sag havde effekt mere og mere forsvandt udfordrende omtale af tyskland fra den danske presse og de journalister som skejede ud fik problemer

journalist nicolai blædel som efter vedholdende at have advaret om nazisternes fremfærd over for jøder på tysk pres blev fyret

som ugentlig kommentator i danmarks radio franz von jessen beskrev hvordan p munch havde optrådt under mødet med journalisterne og hvad han havde sagt på sin venlige måde og med sit sympatiske smil søgte han også i en klogt afvejet fremstilling at få os til at forstå at i tider som disse havde dansk presse langt mindre brug for penne end for filtsko gå stille tal sagte list list lydløst uden om problemerne hvor farlige de end kan se ud og hvor nær de synes at

på livet derfor er det klogest sagde han for et land som danmark at bevare det objektive sindelag og et sådan ønske næres også tror jeg af den danske befolkning det er af stor vigtighed i en farlig situation at der ikke andetsteds findes mistillid til os jeg beder pressen lægge sig disse synspunkter på sinde

også tysklands ambassadør dengang meget emsig

dels over fornærmende avisartikler dels over hvem der aflagde besøg i danmark eller hvem der opholdt sig her ud over vrede protester til regeringen var der dengang ligeledes slet skjulte trusler om handelsboykot samt chikane over for de restauratører eller andre som lagde hus til møder hvor tyskland kom under verbale angreb i dag er det også helt normalt at de hoteller og restaurationer som lægger hus til delegationer fra taiwan eller tibet eller til folk fra falun gong bliver chikaneret af den kinesiske ambassade det er eksempelvis sket i forhold til en restaurant ved helsingør folk fra den kinesiske ambassade ringede op og gav kort besked om at såfremt mødet fandt sted ville kina ikke længere benytte den pågældende restauration

opfordrede mange førende danske erhvervsfolk til

ustandselig i dag bøjer sig for kina og den arrogance

kina agerer såvel over for vores forretningsfolk som over for danmarks regering og folketinget

til dansk folkepartis forespørgsel i dag jeg takker udenrigsministeren fordi han har givet møde

med at redegøre for regeringens principielle og meget klare holdning til ytrings og forsamlingsfrihed som regeringen også skriver i sin seneste udenrigs

strategi kæmper vi for vores liberale værdisæt og vi værner om vores frihedsidealer regeringen ønsker en verden med mere demokrati og mere frihed herunder mere ytringsfrihed forsamlingsfrihed og religionsfrihed det gælder internationalt hvor regeringen kæmper for liberale værdisæt og frihed både direkte i bilaterale dialoger

i regi af særlig eu og fn regeringen vil bruge det danske medlemskab af fns menneskerettighedsråd fra to tusind og nitten til en og tyve

hvor regeringen er opmærksom på at værne om ytringsfriheden og forsamlingsfriheden og

regeringen i forlængelse heraf tager klart afstand fra udenlandske ønsker om at begrænse disse friheder i danmark det gør vi fordi vi finder at såvel ytringsfriheden som forsamlingsfriheden er helt fundamentale for udvikling af samfundet og det enkelte individ og fordi det er grundlæggende forudsætninger for et velfungerende demokrati et demokrati som betyder at vælgerne kan træffe deres valg på baggrund af fri politisk debat hvor ideer og holdninger kan brydes og forsvares af disse grunde har regeringen

partier nedsat en ytringsfrihedskommission som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår kommissionens arbejde ventes afsluttet i første halvdel af to tusind og nitten resultaterne af arbejdet skal danne grundlag for politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i danmark og det ser

til spørgsmålet om kinesisk pres og hvordan regeringen agter at rejse problematikken over for kina det står klart at kinas magt økonomiske styrke og ambitioner er voksende landet får stadig større indflydelse på globale normer og værdier og kina vil komme til at sætte store aftryk på verdens fremtid vi ser allerede i dag at kina med stadig større selvsikkerhed og krav om øget indflydelse spiller en større rolle danmark har en klar interesse i at engagere verdens næststørste økonomi og folkerigeste land et land der regionalt og i stigende grad også globalt meget aktivt forsøger at gøre sin indflydelse gældende kinas økonomiske udvikling giver danmark nye muligheder men udviklingen kræver også en særlig indsats vi skal holde os for øje at kinas samfundsmodel er ganske forskellig fra vores men netop fordi flere lande sætter spørgsmålstegn ved

stå fast når vores grundlæggende værdier udfordres og det er vi naturligvis heller ikke

den forbindelse understrege at regeringen løbende rejser menneskerettighedsspørgsmål i dialog med kina det sker som en integreret del af det omfattende strategiske partnerskab som regeringen tillægger stor betydning dette partnerskab er udmøntet i et fælles arbejdsprogram som er aftalt på en lang række områder det giver os en formaliseret og unik mulighed for at rejse og drøfte

her nævne at udgangspunktet for partnerskabet er den danske etkinapolitik

og dansk kinapolitik indebærer samtidig at tibet er en del af kina skiftende regeringer har understreget

klare tilslutning til etkinapolitikken

er rammesat af flere folketingsvedtagelser

ligesom den bekræftedes i den såkaldte verbalnote fra to tusind og ni

benytte muligheden for også her at udtrykke regeringens fortsatte bekymring over udviklingen i menneskerettighedssituationen i kina og som sagt tages denne løbende op med den kinesiske regering såvel bilateralt som i eu regi det gør jeg også selv når jeg besøger kina hvilket jeg

juni i år

med eus menneskerettighedsdialog med kina i juli to tusind og atten hvor danmark deltog som observatør under fns menneskerettighedsråds samling

i september to tusind og atten udtrykte eu desuden bekymring over forholdene i xinjiang og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og advokater eu opfordrede også kina til at respektere religions og ytringsfrihed

etniske minoriteters rettigheder endelig endelig kom danmark med klare anbefalinger til kina under fns menneskerettighedsråds seneste eksamination at kina i november to tusind og atten anbefalingerne handlede om behovet for at forbedre forholdene for etniske og religiøse minoriteter

af blandt andet tibet og

og velkendte regeringen gør løbende opmærksom på disse rammer det gør regeringen naturligvis også som del af den løbende diplomatiske dialog vi har med andre lande og deres repræsentanter her i landet og det gør vi på en måde så ingen heller ikke kina kan eller bør være i tvivl om hvad vi mener lad mig også sige at jeg ikke har noget klart indtryk af om kinas pres skulle være stadigt stigende eller for den sags skyld nedrigt som

giver udtryk for men helt generelt

der ikke som sådan for noget land er noget til hinder for at man forsøger at gøre indflydelse gældende i andre lande så længe det foregår inden for lovens rammer

ønsker om indflydelse og påvirkning i danmark ikke må resultere i nogen form for praksis der strider mod danske love og værdier og mod internationalt anerkendte forpligtelser lad mig understrege at regeringen er fuldt bevidst om sit ansvar for at stå fast i forhold til om noget sådant skulle ske

vi står selvfølgelig fast såfremt nogen måtte nære ønske om at begrænse ytrings og forsamlingsfriheden i danmark det vil vi simpelt hen ikke acceptere og det gælder også hvis et sådant ønske måtte komme fra et land som kina samtidig vil

opfordre alle dele af det danske samfund herunder

kommuner og kultur og erhvervsliv til at gøre det samme

afvise udenlandske ønsker om at begrænse disse friheder i danmark det er et fælles anliggende og i alles interesse at vi står fast og vagt om de friheder der udgør rygraden i et demokratisk samfund som det danske afslutningsvis ønsker jeg at henvise til at skiftende regeringers erfaringer viser at et fortsat engagement gensidig respekt og konstruktiv dialog også om vanskelige spørgsmål er den mest farbare vej til at blive hørt det er en linje som regeringen fortsat vil holde fast i og som afspejles i vores forslag til vedtagelse

demonstranter der blev fjernet fordi kinesiske politikere skulle

min hensigt det er ikke emnet

for diskussionen emnet er den arrogance

kina som de selv udtrykker det håndhæver etkinapolitikken de fortolker den nemlig på den måde at hvis danmark det officielle danmark eller private instanser formaster sig til for eksempel at tale med eller

bliver kina rasende og truer truslerne kommer sofistikeret nok aldrig per mail eller per brev altid telefonisk eller ved personlig henvendelse vi husker jo hvordan det var i to tusind og ni som udenrigsministeren også henviser til hvor det var ved at ødelægge alt for danske eksportvirksomheder at statsminister lars løkke rasmussen havde modtaget dalai lama til en samtale på marienborg han beflitter sig ikke med politik

og der var fyrre eksportvirksomheder der ved den lejlighed henvendte sig til daværende udenrigsminister per stig møller og klagede deres nød alt med danmark syntes at være gået i stå containere blev glemt på havnekajen ingen nye licenser blev givet chikane på chikane kina overholdt på

de efterlader sig aldrig spor når de truer eller chikanerer og alle her ved hvordan det gik så snart kina havde fået den danske regering til at sende en verbalnote med den tekst kina forlangte kørte det atter for dansk eksport et halvt år senere kom så den lille havfrue en tur til shanghai og kina var i i solskinshumør at de også stillede os et par pandaer i udsigt i mine skoledage fik man en guldbamse som belønning hvis man mødte frem nyvasket og havde opført sig ordentligt og i øvrigt siddet pænt på stolen det gjorde jeg altid

uddeler kina pandabamser som belønning

undskyld udtrykket labber det hele i os så begejstrede er vi i danmark over at vi ikke længere er i bad standing i forhold til et kommunistisk diktatur at regering og myndigheder rask væk tilsidesætter grundloven når man beordrer politiet til at slå ned på fredelige demonstranter således at den store kommunistiske fører ikke skal føle sig krænket og ikke tabe ansigt

var i forbindelse med udenrigspolitisk nævns rejse til peking for et år siden det er måske ikke så kendt

kinesiske værter var kommet under vejrs med at

eksilstatsminister ville aflægge et besøg på borgen og havde bedt om et møde med folketingets formand vi modtog en mundtlig bandbulle af en kinesisk minister og jeg fik

som formand for nævnet og partifælle til folketingets formand

give hende besked på at sige nej til besøget vi der var til stede var lamslåede nu ville skæbnen at folketingets formand så ikke rent tidsmæssigt havde mulighed for at mødes med tibetaneren og i stedet havde jeg så et møde med ham på mit kontor og næste dag

modtog nævnets sekretariat en telefonopringning fra den kinesiske ambassade en vred protest over at

havde haft mødet det var bare en telefonopringning som det altid er kina efterlader sig som nævnt aldrig spor når de truer eller chikanerer sådan opererer de det er deres facon de er smidige de er snu de er kyniske ligesom den tyske regering var

trediverne med elegance og med en meget sofistikeret kynisme har det kommunistiske regime fået vredet danmarks arm godt om på ryggen kina styrer jeg skal på vegne af dansk folkeparti der var desværre ikke flere

forslag til vedtagelse folketinget fordømmer de grundlovsstridige overgreb på fredelige demonstranter i forbindelse med højtstående kineseres besøg i danmark folketinget opfordrer udenrigsministeren til at meddele de kinesiske myndigheder at det officielle danmark såvel som dansk erhvervsliv samt danske kulturinstitutioner ikke længere vil bøje sig for eller acceptere kinesisk chikane eller trusler i forbindelse med udenlandske gæsters besøg i danmark jeg vil i øvrigt afslutningsvis sige at jeg ved at mine kollegaer

er til stede har modtaget en række eksempler fra tibetkomiteens formand på den måde det fungerer på i forhold til tibet så man er godt kendt med de ting det behøver jeg

deler i høj grad en række af herre søren espersens betragtninger omkring omkring kinesernes adfærd rundtomkring i verden men jeg har alligevel et spørgsmål

til rusland rusland forsøger

fe forventer at man vil gøre det i den danske valgkamp

selv personligt overbevist om at rusland havde en finger med i spillet i den her kritik der var af fns

den samme kritik af rusland kan vi forvente at dansk folkeparti kører en tilsvarende

en restaurant om ikke at modtage besøg fra ukraine

ikke at rusland på noget tidspunkt har sagt hvem den danske regering måtte mødes med og hvem man ikke måtte mødes med

pression fra ruslands side men i det spil vi taler om her

ikke at der er nogen særlig

er at ruslands ambassadør har truet med atomvåben direkte det er måske i

ordfører på området i sin tid

skamroste rusland hele tiden og mente at rusland

skulle vi være tættere venner med derfor må man da have den opfattelse at

vis dobbeltmoral bag dansk folkepartis politik her som sagt deler

fuldstændig kritikken af kina men forventer da også at dansk folkeparti vil svinge krabasken på samme måde i

sagen omkring brug af atomvåben mod vores flåde

i østersøen det var da ikke særlig pænt gjort

forfærdeligt men kan vi ikke godt nøjes med at diskutere kina jeg vil gerne komme igen og diskutere

den pression der foregår den tager man jo også kampen op mod både i

der kan være så stor tvivl om at der sker kinesisk intimidering i danmark altså radio24syv og andre medier

påvist hvordan man har forsøgt at påvirke hvilke film der skulle vises til en filmfestival hvilke priser der skulle uddeles embedsmænd fra københavns kommune har efter kinesisk pres foranlediget at tibetflag er blevet fjernet fra en deltagers jakke ved et arrangement og

tibetsag

er det interessante spørgsmål er er det her overraskende

måske er det en brik i et overordnet billede

det er jo sådan at kina er den voksende magt kulturelt politisk militært og økonomisk kina er

at gå fra at være en stormagt i verden til at blive verdens anden

vi ser det med forskellige initiativer vi ser det meget direkte med det såkaldte belt

initiativ hvor kineserne bruger tusind milliarder dollar hvad der i sammenligning svarer nogenlunde til det amerikanerne brugte i marshallhjælp i europa på

at fremme en lang række forskellige infrastrukturprojekter havne motorveje dæmninger olieledninger lyntog

mange mange lande uden

og på en måde hvor man direkte og indirekte får indflydelse på de lande som man investerer i

det er langsigtet det er kontinuerligt og det er uhyre effektivt samtidig må man også sige at sige at vi oplever et kina

moderniserer deres forsvar og hæver deres forsvarsbudgetter betragteligt fra to tusind og

frem til to tusind og og sytten er de kinesiske forsvarsbudgetter ifølge forsvarets efterretningstjeneste

kulturelle politiske påvirkning viljen til at sætte

der konfronterer hinanden vores vestlige værdier over for et helt andet værdisæt eksempelvis det her med

magtfuldkommen ledelsesstil som står over for vores tro på demokratiet og magtens tredeling det er i international sammenhæng i øvrigt ligesom

på den stærkes og den mest brutales ret over for en verden der skal stå på rule of law altså det er

vestlige værdier om demokrati og menneskerettigheder som jo er noget af det som også indgår i

i virkeligheden hvis vi

oplever vi måske nu

to verdenssamfund to verdenssyn to som som bevæger sig hen imod en eller anden form for konfrontation som vi bliver nødt til at forholde os til

det er så stående på det der med

verdenssyn hvor partiet er det vigtigste ingenting over ingen ting ved siden af det kommunistiske parti

naive håb vi har haft om at når kineserne blev rigere

det vi oplevede var

kommer til at ske det er partiet over alt andet

vi har diskussionen i dag ét samlet rige riget i midten båret af egne interesser herunder jo også omfattende tibet og omfattende taiwan omfattende viljen til at sætte

sine holdninger igennem i nabolandene over for det her står så vores interesse i at blive ved som udenrigsministeren også

strategiske partnerskabsaftale kritisk dialog konstruktiv dialog når vi har mulighed for det diskutere menneskerettighederne

og mere nøgtern kinapolitik som i virkeligheden står på at kina har voksende magt kulturelt politisk økonomisk og militært og det bliver vi nødt til at finde ud af og det bliver vi nødt til at finde vores fodfæste for det

som jeg vil læse op nu og gudskelov er det sådan i

vedtagelse op efter at taletiden

på vegne af socialdemokratiet venstre liberal alliance socialistisk folkeparti radikale venstre og det konservative folkeparti

er grundlæggende forudsætninger for et velfungerende demokrati og for udviklingen af

hvor vælgere kan træffe deres valg på baggrund af en fri politisk debat folketinget opfordrer regeringen til fortsat at værne om ytringsfriheden og forsamlingsfriheden herunder at afvise udenlandske ønsker om at begrænse disse friheder i

herunder et tæt samarbejde og ligeværdig dialog baseret på gensidig respekt menneskerettigheder indgår som integreret del af dette partnerskab og i danmarks dialog med kina og folketinget støtter

regeringens fortsatte bekymring over menneskerettighedssituationen i kina løbende tages op med den kinesiske regering såvel bilateralt som i eu kina dialogen folketinget opfordrer regeringen til sammen med ligesindede lande at overveje konsekvenserne af kinas voksende politiske økonomiske og militære magt og hvordan vesten

siger at kina er på vej til at blive en af verdens største

vi også siger okay så må vi måske også tale klart

man siger til den danske befolkning i fremtiden vil der ikke ske det at hu jintao

blive sikret mod at se et tibetansk flag i danmark eller sikret mod at nogle demonstranter kommer med med ikke kinavenlige udtalelser er det ikke en del af den politik som

er at vi løfter blikket og konstaterer at hvis nu det er rigtigt som jeg siger at kina er ved at udvikle sig til en supermagt kulturelt økonomisk politisk militært og så videre

der altså et behov for at ikke bare danmark men vesten forholder sig til hvordan vi håndterer den situation for det her er jo ikke bare et pres som danmark oplever det her er jo et pres som alle lande der har relationer til kineserne oplever kineserne

helt fremme med

sikre at deres påvirkning trænger igennem det er klart at

vi har haft en særlig debat i folketinget om netop verbalnoten hvor der ikke blev givet besked om at den skulle oversættes og hu jintao

blev der jo givet forklaringer også fra herre nick hækkerups kolleger i regeringen om at

det det jeg prøvede hele mit budskab var at den der opfattelse af kina som det nuttede pandaland

befolket alene af venlige mennesker som kun vil alle andre det godt er en del af historien men der er altså også bare en historie om en supermagt der er på vej og som ikke finder sig i noget og vi bliver nødt til at forholde os til hvordan

kan blive ved med at opretholde de vestlige værdier som

og dansk folkeparti det var et af de steder hvor udenrigsministeren ikke ville handle på egen hånd det er man så begyndt på i stor stil nu

undtagen fra de to partier jeg nævnte

det forslag til vedtagelse som et bredt flertal

egentlig bare siger at udenrigsministeren opfordres til at meddele de kinesiske myndigheder at det officielle danmark så vel som dansk erhverv samt danske kulturinstitutioner ikke længere vil bøje sig for

at acceptere kinesisk chikane eller trusler i forbindelse med udenlandske gæsters besøg i danmark

have skrevet under på det her eller er det en forkert måde

vedtagelsestekst som vi lægger frem nu

der skete og hvordan forløbet har været første gang

skrev jeg faktisk tilbage at noget af det som er

for mig og for socialdemokratiet er præcis det her med at få adresseret kinas magt

i teksten nemlig der hvor vi siger at folketinget opfordrer regeringen til sammen med ligesindede lande at overveje konsekvenserne af kinas voksende økonomiske politiske og

de indtager københavns zoologiske have

opfattelse at der ved den lejlighed ikke er politi som forsøger at tage flag væk fra nogen eller afspærre arealer eller forhindre syn fra

så man ikke bliver krænket af de her ting

det der har været diskuteret vil kræve

beklage at herre

kunne være her i dag så i må nøjes med mit selskab

træde ind i i stedet for

meget vigtig debat vi har her i dag

vi kan diskutere danmarks forhold til verdens stormagter det er også vigtigt at vi med samarbejdet sikrer at vi værner om de frihedsidealer som er grundstenen i vores samfund jeg sætter derfor pris

til forholdet mellem danmark og kina som jeg med glæde vil uddybe på vegne af

den peloponnesiske krig hvor en

etableret magt bliver udfordret af en ny magt det

den gamle magt sparta og det ender beklageligvis med en borgerkrig der ødelægger hele den

etablerede magt bliver udfordret af ny magt

det jeg tror vi er vidne til nu og har været vidne til i lang tid kinas

verdensscenen betyder at at

der kom en ny magt der gik for at være en regional magt som vi i mange år har set lægge pres på sine omgivelser alt det

som nu melder sig mere og mere ind og lægger pres længere og længere væk på nationer langt fra egne kyster det er noget vi vil blive husket for hvordan vi vil gøre en lang række politikker på det her område

fra amerikansk side havde man the pacific pivot eller trans pacific partnership

et kina i vækst der betyder mere og mere i tyngde på den internationale scene i den forbindelse

vigtig iagttagelse at gøre at vi står over for en vækst hos en magt der er meget forskellig fra det vesten og det danmark vi repræsenterer og det skal ikke hindre

men det er en udfordring

et kina der på mange stræk er så anderledes tænkende om de værdier vi ser som selvfølgelige basale menneskerettigheder skal sikres i kina og det er vigtigt at

står sammen med andre lande for at lægge et maksimalt pres på kina

ikke sikker på at kina skal inddæmmes men jeg er overbevist om at kina skal aktiveres og gøres til

en aktiv og engageret partner i et internationalt fællesskab underforstået at det var en partner der accepterede den verdensorden og de værdier den internationale verdensorden er baseret på

gøre mange steder vi kan gøre det via

var inde på vi kan gøre det via eu og vi kan

i direkte dialog mellem danmark og kina jeg er dog overhovedet ikke i tvivl om at den dialog har mest vægt når vi stiller os sammen med mange andre lande danmark har et strategisk partnerskab med kina det er et partnerskab vi skal

partnerskabet har dannet danmarks mangeårige etkinapolitik og den er bærende for det det indebærer at danmark alene anerkender folkerepublikken kina og tibet er derfor en del af kina hvilket er et synspunkt der er delt af skiftende danske regeringer i forhold til

tæt solidt kulturelt og

vi i de sidste fem og tredive år har udviklet mere og mere og det er vores ønske at taiwan inddrages naturligt i et internationalt samarbejde inden for etkinapolitikkens rammer

kinas interesse for aktiviteter i i arktis betyder at rigsfællesskabet bliver udfordret af kinas vej fra at være en regional stormagt til noget der er noget helt andet jeg var selv meget personligt overrasket da kina i sin tid meldte ud at de var en arktisk nation jeg måtte hen og kigge på en globus og havde lidt svært ved at forstå hvorfor de var det men man kan se på deres politik at det er sådan de tænker kort tid derefter kom den første amerikanske arktiske strategi også foranlediget af det samme vi er med rette skeptiske over for kinesiske investeringer i grønlands infrastruktur og skal være det vi skal værne om vores dyrebare idealer og hos venstre er det vigtigt at værne om de idealer vort samfund er er bygget på

jeg gerne spørge ordføreren som er medlem af venstre om han mener at det er rigtigt eller forkert at det skete i to tusind og tolv jeg vil også gerne spørge ordføreren om han

der ikke er tvivl om den holdning som jo i andre sammenhænge bliver cementeret ret hårdt også fra

arbejder med det spørgsmål for at få udboret det her

de der ting fra myndighedernes side og det er jeg ganske tilfreds med og hvis ordføreren ikke vil svare på det her med verbalnoten så vil

at vi ikke kan modtage officielle

altid er kina og kun kina der officielt repræsenterer områderne og hvad betyder det

den her problemstilling sammen med andre lande og ikke

at gå enegang på en facon hvor vi får en konflikt med kina vi ikke kan håndtere uden et et partnerskab med andre på det her

stigende og at vi har forskellige værdier det der er min idé med at indkalde til det her i dag er netop at finde ud af hvorfor skal vi bøje os for deres værdier

kunne forestille mig det den anden vej rundt

den sammenligning jeg lavede med det der foregår nu

kan venstres ordfører godt følge den sammenligning eller er der slet ikke nogen som helst ting i den der vækker genklang når vi taler om

at sige at når man har magter der bliver meget mere magtfulde økonomisk kulturelt og også militært

det presse småstater som os og at småstater som os i den situation vil have godt af et stærkt internationalt samarbejde altså støtte den amerikanske politik omkring en

inddæmning af kina støtte de initiativer der ligger i at skabe et økonomisk fællesskab uden om kina som for eksempel trans pacific partnership og andet også selv om vi ikke selv direkte indgår i det fordi danmark alene ikke kan inddæmme kina men vi kan gøre det sammen med andre nationer sådan at det pres der er på vores værdier ikke er et vi ikke kan stå imod

have lov til at have et møde på en restaurant med nogle fra taiwan

norge stod fast igennem otte år

at de lavede verbalnoter eller rettere skrev verbalnoter som kommunistkina havde forfattet

en norsk ståenfasthed vi kunne have lært meget af

supermagt og en kommende supermagt der står over for hinanden

på vores side

min bekymring for usas positionering i det spørgsmål indtil videre

den måde som usa agerer udenrigspolitisk på i forhold til ikke bare kina men

at man ville lave en ny asienstrategi hvor man søgte i højere grad at engagere kina men også lavede en

forventningsafstemning over for kineserne og inddæmmede dem både økonomisk og militært på en facon så man viste dem at de godt

at de ville få svært ved at udfordre den herskende verdensorden

der ikke er den opbakning længere og at

opsagt tpp samarbejdet synes jeg er

i så meget ro som muligt især når man tænker på hvor meget af den kinesiske handel der bliver fragtet

område igen det er noget jeg deler

mener ordføreren så at eu bør løfte dér hvor usa ikke løfter

strategi på området som vi jo bakkede op da den kom

kina dialogen der er det vigtigste men selvfølgelig skal det forum vi har i fn også bruges

godt forum til det nok ikke så konkret politisk men mere som

dialogforum hvor vi italesætter de problemstillinger der rejses af nationer

vej til at blive en økonomisk kulturel og militær supermagt er ikke ny hvis man mener at det er sket her lige inden for de sidste måneder eller sidste par år så har man lukket øjnene for udviklingen i for eksempel afrika

man lukket øjnene for udviklingen rigtig mange steder på kloden derfor er det måske også lige så meget et eksempel på at skiftende regeringer jo har haft en lidt håndsky holdning

mening direkte til kina netop fordi kina i mange år har været en stormagt tibetspørgsmålet er heller ikke nyt vi har diskuteret det her i salen mange gange og det er også blevet diskuteret før jeg overhovedet kom i folketinget derfor mener jeg

de traditionelle regeringspartier

og det håber jeg også vil slå over i en ny praksis hvad der også kommer antydninger af når både herre nick hækkerup og venstres ordfører udtaler sig

er det rimelig enkelt at udtale sig om de her ting for det første er respekt for menneskerettigheder afgørende

være noget vi forsvarer også når der er store handelsinteresser på spil

af demonstranter og demokratiske rettigheder vi har set i danmark for eksempel sagen om tibetflaget der blev fjernet ved et kinesisk statsbesøg osv helt uacceptabel jeg vil i den forbindelse gerne kvittere for det hjælpsomme notat som vi har modtaget fra støttekomiteen for tibet jeg synes det er vigtigt

formuleret en klar holdning som en regering kan stå frem at sige

nu er der en komité og så kan en holdning til det det er forkert af en regering efter min mening for det tredje må danske myndigheder det vil sige udenrigsministeriet politiet kommunen med flere det viser sig jo at temmelig mange har været

under ingen omstændigheder begrænse ytringsfriheden for at holde upopulære budskaber væk fra kinesiske magthavere eller for den sags skyld andre magthavere der måtte besøge vores land det behøver ikke at være supermagter det kan også være andre lande mere synes vi ikke der er at sige til det her emne det er godt at få det diskuteret men der er jo ikke så meget egentlig nyt i det vi foreslår

op sige at det ærgrer mig lidt at vi ikke

forslag til vedtagelse så ville vi måske kunne samles om en

systematisk det vil gå igen her

af formuleringerne ligner dem der er i de andre

forsamlingsfriheden er grundlæggende forudsætninger for et velfungerende demokrati og for udviklingen af samfundet og det enkelte individ de er fundamentale for en demokratisk styreform hvor vælgere kan træffe deres valg på baggrund af en fri politisk debat folketinget opfordrer derfor regeringen til at værne om ytringsfriheden og forsamlingsfriheden herunder at afvise udenlandske ønsker om at begrænse disse friheder i danmark folketinget fordømmer de grundlovsstridige overgreb på fredelige demonstranter i forbindelse med højtstående

besøg i danmark folketinget støtter at bekymring over menneskerettighedssituationen i kina løbende tages op med den kinesiske regering såvel bilateralt som i eu kina dialogen og opfordrer regeringen til at overveje kinas voksende investeringer i andre landes infrastruktur og hvad dette får af konsekvenser for danmark det sidste er selvfølgelig også en indirekte henvisning til den debat der foregår for eksempel i

forsøg på at påvirke danske myndigheder

videre mener ordføreren at vi i vores relation til kina også har et hensyn at tage til

det er et legitimt hensyn at sige at den handel vi har med kina også på en eller anden måde skal indgå i ligningen når vi finder vores relation til kina fordi

som giver velstand for mennesker som giver skattekroner til den velfærd vi leverer her i landet eller mener ordføreren at handelsrelationen

er andre hensyn man også skal tage når man har samarbejde med andre lande

ved en dialog med kineserne fremme en nedrustning af atomvåben

nå fns

synes jeg det ville være særdeles fornuftigt kunne man lave bindende aftaler om at man sammen investerede

rigtig godt for hele kloden kunne vi finde en lidt mere human og fælles tilgang til hjælp til tredjeverdenslandene for eksempel afrika synes jeg det ville være

menneskerettighederne og vi må aldrig undlade

om hvordan handelen ikke skulle vejes ind kan ordføreren sige lidt om hvordan

velfærden til velstanden til arbejdspladser for helt almindelige mennesker dem vi repræsenterer her skal vejes ind altså ikke alt det hvor det ikke betyder noget men hvordan hvordan

hvis hvis kineserne kommer og siger at de vil have fjernet demonstranter i danmark

vil de nedbringe handelen så vil jeg mene at enhver minister er forpligtet til at sige sådan handler vi ikke her i må komme igen når i respekterer at her i landet er det os der bestemmer hvor meget der må ytres og i må også respektere at vi på en pæn og ordentlig måde fortæller

slut det liberale demokrati står ikke sejrrigt og skuer mod

evigheden i forvisning om at verdensånden endegyldigt har manifesteret sig i velfungerende multilaterale organisationer det var der jo mange der troede for ti til tyve år siden men vi ved nu at det var en misforståelse rusland anerkender jo tydeligvis ikke den nationale suverænitet som princip det gør tyrkiet helt åbenbart heller ikke iran og andre islamistiske regimer er også på holdet der ikke anerkender national suverænitet og det gør kina heller ikke det er jo kernen i det vi diskuterer

det er et meget svært

som selv set fra et dansk perspektiv strækker sig ud over hele jordkloden i

det er filippinernes vestligste ø

ligger ud til den del af det sydkinesiske hav man lokalt kalder det vestfilippinske hav der havde jeg lejlighed til at tale med den øverstkommanderende for filippinernes western command en general ved navn rozzano briguez og jeg spurgte ham om der er frihed til at sejle i det sydkinesiske hav for det er vigtigt for os i danmark fordi vi har verdens sjette største handelsflåde han sagde ja det er der fordi den amerikanske flåde patruljerer farvandet det er jo lige præcis kernen i det vi diskuterer i dag nemlig at der ikke er frihed til at sejle på det sydkinesiske hav medmindre

også en slags atomparaply med en eller anden form for maritim beskyttelse vi er under kernen i det er jo det som flere ordførere har været inde på

alle steder i verden og kina konfronterer den eksisterende verdensorden alle steder hvor man kommer frem man ignorerer kendelsen fra den internationale domstol i to tusind og fjorten og påstår for eksempel fortfarende at det sydkinesiske hav er kinesisk territorialfarvand man gør sin økonomiske indflydelse gældende alle steder i verden og bruger den økonomiske indflydelse som springbræt til at udøve politisk indflydelse

en strategi som allerede har tvunget den danske regering til at reagere helt konkret

jeg er glad for det forslag til vedtagelse vi er nået frem til og jeg skal beklage at jeg ikke har inddraget dansk folkeparti i det jeg har foretaget noget som så var et fejlskøn

så jeg hvad skal vi sige det udspil jeg ligesom selv kunne få mandat til og jeg tænkte at den forhandlingsmæssige afstand var lidt for lang men det har den så måske ikke været alligevel det beklager jeg men jeg tror det er en god idé at vi inden for rammerne af de multilaterale organisationer vi er medlemmer af

orden om at lave de eksisterende spilleregler om

vedtagelse der er et flertal bag det er jo ikke kun kina men det er så kina vi diskuterer i dag men

det er også som jeg har nævnt rusland tyrkiet iran og golfstaterne

både dialogen med kina og kritikken af kina og også de sager som dansk folkeparti bringer op og som forespørgslen vedrører

det er en fordel for en småstat at indgå i multilaterale organisationer men der er et tankearbejde som vi bør gøre her i danmark

og udenrigstjenesten og andre gode

jeg kan bruge den sidste del af taletiden til at sige

stede i lokalet da herre søren espersen fik en gardinprædiken

herre wang chao om etkinapolitikken og hvis der

betvivler ordførerens tale

billeder der kan vises frem på et tidspunkt det måtte ønskes

når vi har været ved forhandlingsbordet og

det godt ske at det var gået på en lidt anden måde

som herre christian juhl var inde på nemlig det med at handle med alle og de betingelser der skal være for handel jeg synes det er en umådelig interessant diskussion som jeg

foretage sig noget vi havde

rigtig beslutning men i øvrigt også blev kritiseret fra nær og fjern

de rettigheder som

som jeg selvfølgelig håber vi kan arbejde os væk

unge pige og hendes ven blev frataget deres flag og

ikke nogen her i salen

synsmæssige det

for kina på en måde som vi aldrig kunne drømme om at

kina om det så går helt tilbage til en daværende statsminister som havde en samtale på højt intellektuelt niveau med mao

hvad der er årsagen til det ved jeg ikke men der er en exceptionalisme det

lidt mere klart kan ordføreren forestille sig at det ville koste erhvervslivet at have en lidt skarpere holdning til kina og at det hvis vi snakker lidt mere klart til dem om menneskerettigheder og om hvilke betingelser der er for at være i danmark kan koste et par ordrer her og der og at det må være prisen i nogle situationer hvor det er et spørgsmål om

vi holder fast i nogle menneskerettighedsprincipper og også

og så tage nogle helt pragmatiske hensyn

gør vi det med åbne øjne og det har kostet landbruget rigtig rigtig mange penge man kan spørge sig om vi rammer de

rusland det er et helt andet spørgsmål men vi har gjort det den danske regering har besluttet det sammen med europæiske regeringer og det koster den danske landbrugseksport er det ikke rimeligt at sige at vi er nødt til at have en politik som har nogle principper som også kan komme til at koste erhvervslivet at de yder noget lige såvel som det koster alle

yde noget jeg synes at ordføreren svarer meget uklart på det

som med rusland men jeg synes bestemt ikke at det er noget man lige uden videre kan

det er jo det som har været diskussionen her på det sidste

sælges for salg af

muhammedtegningerne at her var vi helt inde i omegnen af grundloven nu må vi jo se hvad

tibetkommissionen når frem til og så må vi forholde os til det

er klart at alle politikeres første og mest fornemme opgave selvfølgelig

så det er blevet min opgave og fornøjelse at sige tak til dansk folkeparti for at rejse denne vigtige debat om kina og danmarks relation til kina

heller ikke set det før det nu blev omdelt her i salen

har et ordsprog som hedder to sjæle én tanke på engelsk er det endnu mere præcist great

er jo altså på mange måder fuldstændig identisk med det

som nu også er blevet fremlagt af en stor

er opfordringen til at værne om ytringsfriheden og forsamlingsfriheden at afvise udenlandske ønsker om at begrænse disse friheder i danmark

det at der er gjort opmærksom på at ytringsfriheden og forsamlingsfriheden

de grundlæggende forudsætninger for et velfungerende demokrati for udviklingen af samfundet og det enkelte individ og at de er fundamentale for en demokratisk styreform hvor vælgerne kan træffe deres valg på baggrund af en fri politisk debat her er de to

derfor vil man også kunne se at

alternativet med al sandsynlighed vil stemme for det forslag som er lagt frem

vores forslag adskiller sig lidt fra regeringens forslag er der hvor det handler om tibet og hvor kina ofte har udnyttet sine handelsmæssige handelsmæssige muskler til at tvinge andre lande herunder danmark

kinas annektering af tibet i danmark modstod vi desværre ikke det pres da dansk politi fjernede demonstranter og tog deres tibetflag for ikke at genere kinas statsoverhoved da han var på besøg derfor er vi vældig glade for at tibetkommissionen er blevet gennedsat fra alternativets side har vi længe presset på for at komme til bunds i tibetsagen

beder vi også i vores forslag til vedtagelse folketinget om at fordømme de grundlovsstridige overgreb på fredelige demonstranter og vi tilslutter os bekymringen over menneskerettighedssituationen i kina

med den kinesiske regering såvel bilateralt som i eu kina dialogen og også selvfølgelig at regeringen bliver pålagt at overveje kinas voksende investering i andre landes infrastruktur og hvad dette får af konsekvenser for danmark i alternativet er vi meget opmærksomme på at danske virksomheder oplever et stigende pres

her bør danske myndigheder være behjælpelige og sikre at vores virksomheder rent faktisk bliver i stand til at modstå presset så de kan insistere på at respektere menneskerettighederne og de universelle værdier som et lille land har danmark en meget stor interesse i et regelbaseret internationalt samarbejde vi er simpelt hen afhængige af at de store lande ikke blot kan tryne de små sådan som vi ofte ser det ske mere end nogen sinde er der brug for at vi styrker samarbejdet mellem verdens lande og samtidig husker på at som menneskerettighederne i sidste ende beskytter er alle mennesker og ikke staterne

ligget nogle dage i herre rasmus nordqvists

hvorfor det ikke er kommet længere end dertil ved jeg ikke rigtig noget om

jeg blander mig ikke i de interne arbejdsgange i alternativet men der kan det fremfindes

jeg vil i al fald personligt meget gerne tilgives af rigtig rigtig mange for det er

debat den er virkelig dybt relevant canadas arrestation af finansdirektøren for den kinesiske teknologigigant huawei i går

er en global debat der sker rigtig meget det er ikke alene

de mange omfattende kinesiske investeringer i en række europæiske lande hvor eu måske endelig

har rejst et flag der er nu klare regler på vej igennem beslutningskanalerne jeg ved at ambassadørerne i onsdags skulle beslutte om det her er på vej igennem europa parlamentet

der skal bremse hvad vi vel kunne kalde den hidtidige

sætte mange ord på over for kinas penge og indflydelse i

i forhold til menneskerettigheder i kina

tages i anvendelse og bliver det det løser ikke alt men alternativet et isoleret diktatur udelukker enhver form for dialog så det er det arbejde der skal foregå på alle

samkvem med borgere nedefra og så kontinuerligt pres oppefra vi anser

på det her område både om den kritiske dialog og om krav til menneskerettigheder det har den største effekt det er eus samlede bnp der rigtig batter noget det er nu

kritisk dialog den tidligere direktør for institut for menneskerettigheder opnåede en vis modning af det kinesiske retssystem det energisamarbejde der i en årrække har kørt med kina og har rykket markant på klimadagsordenen det er der hvor det er en kritisk dialog og så er der det felt som måske er det mest

danmark skal sige meget klart og tydeligt fra

i mange andre sammenhænge kræver kina selv at andre lande ikke blander sig i deres anliggender og hvis det er tilgangen

kina jo bestemt heller ikke blande sig i interne danske anliggender og det er klart at der er tibetsagerne

i danmark i al fald er gået alt for langt for at tækkes

kan ikke sige andet end at jeg ser meget frem til at den sag bliver udredt helt til bunds

jeg vil gerne slås for at tibetanerne får en form for selvstyre eller hvis de ønsker det selvstændighed og det vil jeg gerne sige højt og tydeligt også

en kineser jeg vil i hvert fald sige direkte at

vil blande mig i at kineserne bryder

er jo

med at forbedre det men de skal

at påpege at vi skal bryde dem af hensyn til dem

og jeg skal forsøge at undgå

dog alligevel understrege at den kritiske tone der har været

den kinesiske udvikling har været gennemgående hos stort set alle

og det er jo meget berettiget

er ingen tvivl om at der sker store store forandringer både internt i kina men også i den kinesiske

personlige autoritet

tvivl om at hans ambition er at få

den samme status som formand mao havde i sin tid

diktator som får udmanøvreret alle sine konkurrenter alle sine rivaler og gør det ganske ganske konsekvent med negative følger for demokratiet

et overvågningssamfund

en teori om at kina

det var os der udtænke

designede og og lavede

de kloge ting hvor kineserne så bare lavede

primitive ting det er jo vendt fuldstændig om

er et frontland på de områder og bruger det jo offensivt i forhold til at kunne fastholde den interne magt

vi skal være opmærksom på men kinas indflydelse er også helt kontant som jeg sagde tidligere og som

jeg måbede rent ud sagt og havde ikke oplevet den slags før så åbenlyst uhøflige bemærkninger

med på filippinerne med nævnet her i foråret og kan

til filippinerne i forhold til vietnam

helt entydigt mener

gøre hvad de har lyst til det er et problem

at udvide den indflydelse globalt set gennem deres forskellige projekter så det er vi nødt til at tage alvorligt

kritisk distance til og det synes jeg også at den her vedtagelsestekst er udtryk for

skal så også siges og det er også vigtigt at hvad danmark gør kan være vigtigt nok men det er jo ikke noget

vi har at gøre med et land der repræsenterer

fjerdedel af jordens befolkning

et land som i stigende grad bliver en supermagt

være opmærksom på hvordan man kan håndtere det ikke mindst

usa trækker sig går kineserne ind iran er

det karakteristisk og det vil man også se andre steder hvor kineserne systematisk smart og kynisk går ind og udnytter de tomrum der opstår og hvem kan

det vil eu kunne gøre måske sammen med andre demokratiske lande canada sydkorea australien og andre lande og det burde man

hvordan de lande der forsvarer den demokratiske verdensorden kan arbejde bedre sammen og

kunne tage på et tidspunkt men det er i hvert fald

få en form for samarbejde

med at usa i øjeblikket trækker sig fra de her forskellige fora så i den forstand

ud som om det konservative folkeparti er til stede

kina spiller en større og større rolle og har en voksende betydning

at vi ikke skal give køb på ytringsfriheden og forsamlingsfriheden og det synes jeg også debatten her i dag har vist samtidig

netop kinas magt og økonomiske styrke

i danmarks klare interesse at vi fortsat engagerer os i

store store land som flere også har påpeget verdens folkerigeste og samtidig

verdens næststørste økonomi

skal vi også stille de krav som vi gør og nævne den kritik som vi gør

samfundsmodel jo helt tydeligt er en anden samfundsmodel end den

gør det også at vi ser forskelligt på

i forhold til hvad de enkelte ordførere har fremført af synspunkter men jeg glæder mig over at der er et bredt folketingsflertal som bakker op om regeringens linje og at man muligvis oven i købet

haft et endnu bredere flertal bag

vedtagelse som der nu bliver lagt op til bliver vedtaget men endnu en gang tusind tak for debatten

fra en fra himmerland det kan da godt ske

i forhold til det som vi oplevede

verbalnoten i to tusind og ni som var startpunktet for en ny

foregik bagefter

den verbalnote der var

jo hvordan det danske erhvervsliv led under under de forhold der var fordi

en utrolig svær diskussion

i forhold til andre lande

kan være andre jeg tror ikke at man på nogen måde ville

kom fra alle andre sider end lige kina og det er altså resultatet af den verbalnote der var jeg tror så at der er lys

jeg tror simpelt hen ikke på at de scener vi oplevede

på på højbro plads vil gentage sig jeg tror ikke at der er nogen politimyndighed der

og heller ikke regeringen

vi ikke udkommet af kommissionsarbejdet endnu men

fra højere instanser end dem som egentlig blev udpeget

forude for selve diskussionen handler jo om at vi skal kunne handle med alle men ikke på enhver betingelse det er det som er det store skisma og jeg må indrømme at da vi var ude i i kina dengang og også mødte repræsentanter for dansk erhvervsliv

den frygt de havde for at der nu lige pludselig skulle ske ting og sager igen i forhold til kinapolitikken

når det drejer sig om kina så jeg forstår godt dilemmaet jeg tror bare at vi er nødt til at skære igennem som jeg mente at daværende statsminister anders fogh rasmussen gjorde i forbindelse med muhammedtegningerne han stod fast uanset hvor mange slag

alle de muslimske lande som var med på en eller anden form for protest og boykot men

i to tusind og ni med verbalnoten valgte det forkerte

kommissionen vil altså have stor betydning og afdække en masse af de her ting og så håber jeg at det kan være

ikke gør noget tilsvarende

jeg synes den kommissionsrapport der forventes må være den som egentlig slår tingene fast

at tage noget flag med eller noget jeg kommer bare pæn og ordentlig som jeg altid er

vil vise hvor vi står til den tid og så lad os

forhandlingen sluttet afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted

fordi det var en del af en aftale som regeringen for meget nylig har indgået

har vi heller ikke helt nået at kigge

alle detaljerne i høringssvarene vi har ikke fået ministeriets respons på høringssvarene men jeg vil sige

side er vi jo grundlæggende set positivt indstillet

at få ryddet op og det man ønsker her er

affaldsadministrationsgebyr som betales af en række virksomheder ude i landet og hvor der er i hvert fald indicier på at rigtig mange af pengene bliver brugt på at kontrollere eller undtage de virksomheder

at betale gebyret og det er selvfølgelig rimelig tosset at anvende midlerne på den måde det vi så skal sikre er selvfølgelig at de miljømæssige opgaver de affaldshåndteringsopgaver som kommunerne skal løse derude bliver finansieret også fremadrettet

noget finansieres på på finansloven at noget finansieres direkte på bloktilskuddet

hvordan man sikrer at forureneren betaler i nogle

bestemte tilfælde så

så har jeg lovet at sige på vegne af det radikale venstre som desværre ikke kan være her

at af de hundrede million kr man har brugt på

er stort set halvdelen gået til administration

man må vel alt andet lige sige at penge der bare bliver brugt til at flytte papirer

dårligt brugt hvis ikke der kommer noget ud af det i den anden ende

jeg selv været selvstændig erhvervsdrivende og jeg ved hvordan det er at få de her opkrævninger og så skulle bede om

betale gebyrerne fordi man

det er der en masse administration i så jeg synes at det er rigtig positivt at man fjerner det

godt at man får set på de regler

at man ikke bare bruger penge på at flytte papirstakke men rent faktisk bruger dem på noget nyttigt og i min optik

det her været at flytte papirstakke

lovforslag en hundrede og nitten afskaffer vi generelt affaldsadministrationsgebyret for virksomheder det er et gebyr som vi i dag opkræver hos cirka trehundredetusind virksomheder opkrævning af affaldsgebyret og ikke mindst virksomheders ansøgninger om fritagelse for gebyret har dog vist sig at være

bureaukratisk sådan er det jo tit overregulering og unødig bureaukrati er til stor skade for vores danske virksomheder og deres konkurrenceevne

har det i venstre en høj prioritet at vi deregulerer og giver frihed og fleksibilitet tilbage til virksomhederne selv

forslag jeg har sjældent selv set en afgift eller en skat den sags skyld jeg ikke havde lyst til at

hjemme i privaten men min opgave gik egentlig ud på at køre ud til virksomheder og sørge for at deres bogholderi var i orden synes

fra enhedslistens side at det er helt rimeligt at sådan en lille virksomhed skal betale et affaldsgebyr

været tilfældet hidtil det var jo ikke fordi jeg havde mere affald jeg betalte

det her betyder rent faktisk rigtig rigtig meget for trehundredetusind små virksomheder som principielt ikke har den store mængde affald men som sidder i en situation

så det har ikke noget med affaldsmængden og miljø at gøre det har noget at gøre med omsætningen lige pludselig derfor synes jeg faktisk at det er helt perfekt

et problem som vi for nylig er begyndt for alvor at tage fat på i folketinget nemlig for høje transaktionsomkostninger

halvdelen af kommunernes indtægter fra gebyrer går

med opkrævning og administration af gebyrer og administration af virksomhedernes ansøgning om dispensation og det er simpelt hen alt alt for høje transaktionsomkostninger grunden til at et enigt folketing

at se på transaktionsomkostninger på puljer og sætte ind her er jo netop også den her overvejelse om at der skal være en vis

mening med galskaben så at sige når vi

afgifter og der er transaktionsomkostninger på cirka halvtreds procent

ikke noget der giver mening så

her er bare et meget meget

tiltag i retning af at nedsætte transaktionsomkostninger som vi

jeg kan godt forstå når man af udefrakommende årsager bliver nødt til at haste ting igennem

men her er der jo tale om at man har været for sen med at skrue et lovforslag sammen som man

så det er alene et politisk ønske om at det skal vise resultater hurtigt og derfor synes jeg ikke det er i orden at haste det her

direkte for den ydelse og hvis det bliver flyttet over på bloktilskuddet til kommunerne

borgerne der betaler over skatten så vidt jeg har forstået det men det er jo gået meget stærkt

hvis man kan optimere på på tingene så der går mere til den egentlige ydelse og mindre til administration

som det ser ud nu og med den her meget hurtige behandling

vi skeptiske og og stemmer umiddelbart imod men lad os se hvad vi kan finde ud af i udvalgsarbejdet

formålet med lovforslaget er at afskaffe det generelle administrationsgebyr for erhvervsaffald cirka tre hundrede virksomheder opkræves et gebyr der dækker kommunernes generelle administration af affald fra virksomheder og to statslige affaldsdatabaser gebyret belaster samlet set virksomhederne med cirka hundrede million kroner årligt og opkræves tilmed hos virksomheder der næsten ikke har affald for eksempel mindre service og it virksomheder

går cirka halvdelen af gebyret til at administrere selve opkrævningen derfor synes både kommuner og virksomheder at gebyret er dyrt bøvlet og bureaukratisk hovedparten af kommunernes resterende opgaver vil fremover finansieres gennem det kommunale bloktilskud høringsfristen for lovforslaget udløb onsdag den femte december vi arbejder

at oversende høringssvar og høringsnotat til udvalget så det kan indgå i udvalgets overvejelser af lovforslaget

takker igen for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget og jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om de enkelte elementer i lovforslaget i udvalget med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling af lovforslaget

betragter jeg dette som vedtaget det er

så er der ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den ellevte december to tusind og atten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside